økonomien er i topform

asyltilstrømningen er kommet under kontrol

og i dag har vi fået nye tal som viser at flere unge nu søger ind på

i mål endnu der skal gøres meget mere men det er positivt efter en flad flad kurve at vi her i dag har fået tal der viser at nitten

det viser at indsatsen bærer

er meget positivt det skal jo få os alle sammen til

holde fast i bestræbelserne på at gøre vores erhvervsuddannelser attraktive

set på mange måder fornuftigt og godt i danmark men løfter man blikket og kigger ud over verden så ser tingene jo straks mere brogede ud rusland er højt på den internationale dagsorden

i disse uger af flere grunde blandt andet på grund af det mildest talt ikke særlig overraskende valgresultat ved præsidentvalget i søndags og på grund af mordforsøget med russisk udviklede kemiske våben i sidste uge i storbritannien det fordømmer jeg på det kraftigste de ansvarlige må stilles til regnskab sammen med briterne og vores internationale partnere ser vi nu på hvordan vi bedst sammen kan støtte storbritannien derfor forventer jeg også at det bliver et centralt tema når jeg mødes med de øvrige stats og regeringschefer i bruxelles torsdag og fredag i denne

er også andre dele af

skal drøfte trumps i mine øjne dybt skadelige og kortsigtede udmeldinger om at lægge told på stål og aluminium

funderet på frihandel frihandel er ikke et nulsumsspil

tiltag som dem der nu er lanceret går jo i den modsatte retning og det kan man kun sige klart fra over for eu er efterhånden den stærkeste stemme for frihandel tilbage på den globale scene og derfor må eu også være parat til på en balanceret måde at modsvare de urimelige amerikanske tilstag hvis det bliver nødvendigt så skal vi drøfte brexit igen siden juni to tusind og seksten har vi ventet på at briterne selv fandt ud af hvilken fremtidig relation til eu de ønsker

er klar over hvordan de vil komme ud af det morads som de har bragt sig selv i derfor må eu syv og tyve nu forhandle ud fra hvad briterne ikke vil frem for hvad de gerne vil til gengæld er det positivt at der i weekenden blev opnået en foreløbig aftale med briterne om en overgangsordning frem mod to tusind og tyve det giver mere tid til at lande en god

fredag er der så eurotopmøde hvor der skal diskuteres økonomi og europas konkurrencekraft

som også påvirker os danskere men da er jeg rejst hjem til tidlig weekend for vi danskere har jo besluttet at vi ikke vil sidde med ved bordet jeg må sige at

det ærgrer mig på danmarks vegne når vi placerer os på sidelinjen vi lever i

en urolig tid

stå sammen med med briterne i spørgsmålet om

ikke mindst på stålområdet netop nu så så en positiv kvittering for

så vil jeg egentlig tale om noget helt andet end udenrigspolitik jeg vil nemlig gerne tale om lejerne

cirka en million danskere der bor til leje i den almene

der bor rigtig mange af vores pensionister der bor rigtig mange helt almindelige børnefamilier og der bor mange mennesker med handicap i almene boliger i det hele taget er det jo en boligform

derfor i mine øjne bør komme langt højere op på den politiske dagsorden desværre er det

hver gang vi skal i gang med en stor forhandling

gevaldigt med forståelsen for lejernes vilkår da vi skulle forhandle boligskat var der ikke noget i regeringens udspil der

om lejernes tryghed det fik vi heldigvis forhandlet ind

diskutere planlov var regeringen meget optaget af at få

nu ser det så ud som om vi skal starte forfra regeringen har fremlagt en stor ghettoplan som indeholder rigtig mange gode ting og jeg glæder mig til de videre forhandlinger men man har samtidig besluttet et meget ensidigt fokus på at det er landets lejere der skal betale

vil jeg gerne her udtrykke både min bekymring

et er at landsbyggefondens og dermed lejernes penge skal bruges til at renovere i den almene sektor det er helt rimeligt sådan har det været i mange år men at det også og faktisk alene er landets lejere der skal betale for alt det andet der vedrører de udsatte boligområder

set understreger at i forhold til danmarks interesser op mod resten af verden er der rigtig mange ting der samler os det er

fast i så til det andet spørgsmål

jeg ser det ikke som et udtryk for at lejerne skal betale jeg ser det som et udtryk for at

står over for en årrække hvor statens tilskud til den almene sektor kan falde fordi en række af de lån der er blevet taget i den almene sektor simpelt hen er betalt ud og det er fuldstændig i overensstemmelse med hele den

mekanisme der er under den almene boligsektor hvis man går tilbage til nitten seks og tres og det her er ikke efter min hukommelse det må

som vi skal forhandle også tak for positiviteten om

lægger jo ikke op til huslejestigninger overhovedet det er sådan at det er forudsat at huslejen i den almene boligsektor udgør en fast

procent af nybyggeriets anskaffelsessum og det piller vi ikke ved men uden at pille ved det kan vi i lyset af at nogle lån i sektoren betales ud altså frigøre et

det er hvad angår den del af udspillet der handler om ydelsesstøtten så vil jeg gerne

det der blev sagt om den anden del altså renoveringsopgaven

efterlader fortsat et betragteligt beløb

et rigtig fint princip at når der skal bygges nye almene boliger

kommer alderen også til at trykke der og så har man behov for eksempelvis et seniorbofællesskab eller en anden form for almen bolig så ideen om at alle bidrager til at få bygget nye boliger ønsker jeg faktisk at holde fast

hvordan pengestrømmen i landsbyggefonden er

skal skrive konklusionen

enig i den måde det beskrives på altså det her betales via statens tilskud som bliver mindre

statens tilskud er ikke betalt af lejerne statens tilskud er betalt af os alle sammen alle os der betaler skat og en del af den skat har vi så brugt

understøtte en lav

i den almene sektor

procent af nybyggeriets anskaffelsessum

så sker det ude i boligmassen at der er nogle boliglån der falder bort altså nogle afdrag der betales

opretholde huslejen og derfor kan vi nu reducere statens tilskud og det vil sige at alle skatteborgernes penge i en eller anden udstrækning nu kan omlægges

om huslejens størrelse det at holde huslejen nede i den almene sektor er et ærinde i sig selv men det er renovering jo også

rigtig mange af de almene boliger vi har i danmark i dag ligger ikke i de udsatte boligområder

i hvert fald haft det og er blevet pensionister

har behov for en ordentlig bolig og hvis den bolig skal blive ved med at have en høj standard og det er jo det den almene sektor har i danmark modsat i de fleste andre lande så skal den også løbende renoveres og rigtig meget af den almene sektor i danmark er bygget i efterkrigstiden hvorfor vi står over for nogle rigtig store opgaver

derpå med en mand hvis faldstamme var gået i stykker og det er jo ikke rart for nogen

men men det er et godt eksempel på at det at renovere i den almene sektor

ved huslejen

til at ske noget med huslejen så er det rigtigt at i forhold til de midler der er i landsbyggefonden til renovering foreslår regeringen at vi målretter nogle flere

at målrette så meget som regeringen har foreslået så kan man gøre mindre men bare lige for at

er det sådan at siden to tusind og elleve og her taler jeg

en periode som fru mette frederiksen også har haft et

medansvar for har man brugt op mod halvdelen af landsbyggefondens i de her områder og det regeringen

at udskrive en folkeafstemning om et eu forbehold eller hvad der lå i kortene når han var så ked af at tage hjem fra bruxelles lidt tidligere end han ellers skulle jeg tænkte

en statsminister har jo normalt meget at lave så det må da være fantastisk nå lige en kommentar i øvrigt om landsbyggefonden jeg synes det er utrolig vigtigt

hvis man tager penge fra noget der ellers ville kunne gå til renoveringer og til at betale for nogle andre ting

regeringen ønsker jo at tage penge fra det vi i dag ellers ville have i landsbyggefonden til at betale for nogle andre regninger i forbindelse med ghettoforhandlingerne og det synes jeg bestemt er værd at gå i dybden med for at finde ud af om det er rigtigt set af regeringen eller

skal sige til de borgere der bor i almene boliger alle mulige andre steder end i ghettoområderne at den regning man her efterlader dem bør være mindre

handler om noget andet som jeg tidligere har været inde på over for statsministeren er et emne der optager mig og

regeringsgrundlaget fremgår det jo at de vil have et loft over familiesammenføringer til bestemte grupper af flygtninge på tolvtusind om året altså tusind om måneden

mig nu alligevel når nu hele opspillet handlede om

udskriver nogen folkeafstemning her

men jeg står her og markerer at vi har brug for

en debat i danmark om vores relation til europa

i hele europa i øjeblikket som handler om hvordan

udvikle sig og den debat skal vi jo også være en del af og vi er nødt til at omfavne den debat på en måde hvor vi ikke kun snakker om hvordan europa

vi har nogle forbehold og dem respekterer vi selvfølgelig indtil de måtte blive lavet om men vi er nødt til at bryde det tabu at vi ikke kan diskutere forbeholdene tag nu forsvarsforbeholdet som i en række situationer gør at danmark ikke kan deltage

i områder hvor vi måske ellers har været i skarpe missioner det er ikke særlig hensigtsmæssigt

man i forhandlingerne skal gå i dybden med alle spørgsmål regeringen har fremlagt hvad vi synes er et balanceret bud der gør det muligt at

og hvis ikke man vil finansiere det som vi har foreslået det

kan man jo vælge enten at gøre mindre hvilket jeg meget ville beklage fordi vi har brug for at få fjernet de ghettoer

med forslag til hvor man så alternativt skal finde pengene men det er jo det vi har forhandlinger til

sige det lidt firkantet står det mig i talende stund ret uklart hvad der ligger i de formuleringer man har i det tyske regeringsgrundlag altså hvordan det forvaltningsmæssigt og juridisk skal oversættes til noget

alle mulige facetter af eu jeg har ofte oplevet at det har været svært rigtig at få noget engagement ind

noget mere og det har været meget svært at få en reel debat om om ikke eu skulle bestemme noget mindre og overlade noget mere til nationalstaterne så en reel debat om eu og danmarks tilknytning til eu synes jeg ville være fantastisk det vil vi meget gerne

statsministerens indledende ord som som jo kunne lede frem til at det kun skulle handle om hvorvidt der var steder hvor eu skulle have mere at skulle

have en diskussion med sig selv om hvordan det her skal udmøntes

første juli i år og det vil sige

indenrigsminister som var en skarp kritiker af kansler merkels dispositioner i to tusind og femten da der kom en million

jo ikke er ensbetydende med at europa generelt skal bestemme noget mere altså det er jo et spørgsmål om hvorvidt danmark skulle engagere sig i de dele af arbejdet som vi har valgt at stille os

vi arbejder målrettet på at finde nogle i tyskland

er i stand til at forklare hvad det

vi har indhøstet den

viden om hvorvidt det her betyder noget eller om det er hensigtserklæringer i så fald vil det jo ikke være første gang alle kan jo huske diskussionen fra østrig man satte kvoter på og der må jeg

at når man talte med østrigske kolleger på det tidspunkt og bad dem om at forklare

for en mekanisme der lå bag og hvad der ville ske hvis kvoten blev

nu er der stor forskel

en fornemmelse af når man har fulgt hvad det er for nogle regler vi ellers fælles er underlagt

lidt forskel på hvordan folk disponerer i forhold til de regler altså hvis danmark havde brudt dublinforordningen og så videre i to tusind og femten som kansler merkel gjorde da hun lod

ganske mange mennesker vandre op gennem europa så tror jeg ikke man havde behandlet det helt på samme måde som nu hvor det tyskland der har valgt at gøre det

dommen internt i tyskland har været hård over for hende og det reagerer de jo så

blandt andet med det her ønske om at etablere et loft derfor synes

det kan være svært at finde redskabet men hvis tyskerne finder et redskab

en politisk tilkendegivelse herfra om man så fra dansk side er indstillet på

konventioner og et internationalt regelsæt

set at vi skal leve med en international retsorden hvor der gælder de samme regler for den lille som for den store

at danmark sådan set står med et bedre udgangspunkt end så mange andre lande

vil det være en valgkamp med afsæt i at der er kommet i omegnen af trehundredetusind nye mennesker ind i sverige siden svenskerne sidst gik til valg og nuvel sverige er et større land end danmark men altså

dem og så kan man se på de danske tal og der kan man jo se effekten af at vi har gået forrest

det er også derfor at vi med interesse følger det tyskerne

forligsinstitutionen og der en deadline i næste uge vi ved ikke hvad der foregår

skal så heller ikke begynde at snakke om hvad der sker derinde

er nogen der er i tvivl om at i enhedslisten mener vi at de offentligt ansatte har fortjent en fair løn og noget respekt og at det også efter årevis med smalhals

afstedkommet en hel del debat om ikke mindst den danske model den er der blevet slynget sådan lidt om sig med

taber arbejdsgiverne jo penge på den

på det offentlige område sparer arbejdsgiveren jo penge både ved lockout og ved strejke og samtidig

er der også nødberedskaber

ikke kan lukke produktionen ned

i en privat virksomhed det er den ene forskel den anden forskel er

at på det offentlige område optræder regeringen

som arbejdsgiver via finansministeriet og moderniseringsstyrelsen som har fået det politiske opdrag at de skal kontrollere

måske skal afbryde en konflikt gennem et

derfor er der jo en vis dobbeltrolle de to ting betyder at spillebanen ikke er helt jævn når man taler om

er en dum dobbeltrolle for regeringen og

noget der føres mellem parterne og jeg

det er moderniseringsministeren det er hende der fører forhandlingerne på statens vegne ligesom det er chefforhandleren i henholdsvis

give den generelle henstilling

man jo bare sandsynligheden for at løsningen ligger i

også svaret på det spørgsmål

noget indgreb der kan komme på tale al den stund at der er forhandlinger i gang og jeg har det fromme ønske at de forhandlinger lander i en aftale

jeg har noteret mig at moderniseringsministeren klart har signaleret et ønske om at aftale løn sådan i niveau med det man også kender på det private arbejdsmarked jeg har noteret mig at moderniseringsministeren i forhold til det andet kernepunkt

statens område meget klart har signaleret at der ikke er nogen planer om

inddrage personalets frokost

og det er jo med det afsæt at forhandlingerne nu føres og jeg håber de ender lykkeligt når der bliver sagt at der er den store forskel at på det private arbejdsmarked

kan arbejdsgiverne tabe ved det

interesserede i at der kommer en aftale ikke mindst de offentligt ansatte er interesserede i det

på det jeg spurgte om der kom jo ikke et klart svar på om der har været drøftet regeringsindgreb eller ej jeg tror ikke at det mindsker bekymringen specielt meget for at sige det mildt hos de mange offentligt ansatte som potentielt set forhåbentlig ikke men potentielt set står over for en storkonflikt

er rigtig mange der sidder derude og tænker tilbage på overenskomstforhandlingerne

i to tusind og tretten for lærerne og den måde de blev behandlet på hvor de kæmpede og sloges for nogle forhold og så viste

at indgrebet var planlagt lang tid i forvejen

for rigtig mange at skelne imellem chefforhandleren fru sophie løhde og medlem af regeringen fru sophie løhde ministeren den skelnen er rigtig rigtig svær

dobbeltrolle og især når finansministeren jo selv skriver på twitter at det er regeringen der inviterer til forhandlinger

altså en sammenblanding alt det skaber noget forvirring

alle ordene der kommer ud ad spørgerens mund jeg forstår ikke rigtig

med med spørgsmålet altså at vi skal stå og

en diskussion om hvad karakteren af et eller andet indgreb som ingen af os ønsker skulle have i en situation hvor der forhandles er da ikke på nogen måde at bidrage til at tingene skal løses jeg var ikke medlem af nogen regering i to tusind og tretten det kan jeg ikke stå på mål for det må man spørge nogle andre om

hvor jeg selv som finansminister

og hvor det blev meget meget tydeliggjort af den daværende statsminister at man ikke var til sinds at løse konflikten her i folketingssalen og det var vel sådan set også det der bidrog til at løsningerne så blev fundet

også gerne vil vide er at vi lige jævner spillebanen en lille smule ud

chance i de her forhandlinger sådan at det forhåbentlig ender med en aftale men også hvis der bliver en konflikt

i indgreb hvad skulle vi gribe ind over for der er forhandlinger i gang og hvis man begynder

har vi en løsning her så fremmer man da ikke

for så vil dem der bedst kan spejle sig i løsningen

da sørge for at det ikke lander så derfor skal man da ikke stå og true med at lave et indgreb man skulle snarere stå og true med

i respekt for den danske model må vi afstå fra at deltage i den her diskussion det tjener intet formål og appellere til at begge parter i de her forhandlinger udviser den fleksibilitet der gør at man kan bygge bro over synspunkter

mange af de forhold i som vi

det handler om det internationale retssamfund som man også

for nemlig hvad det er der sker i et mere fragmenteret mediebillede når fremmede stater konspirerer

at påvirke vores holdninger og vores opbakning til nogle af de her institutioner og skaber splid imellem os det var vi enige om da vi lavede forsvarsforlig der skulle vi

man for eksempel har set i den amerikanske

valgkamp og også i andre af vores nære allieredes

demokratier hvor fremmede magter har grebet ind

er mange af dem som ville ønske at de havde en stærk public service tradition som den vi har i danmark hvor der er bred national opslutning omkring nogle medier som er uafhængige fordi de også i deres finansiering er uafhængige af andre interesser derfor må jeg sige at når man har medvirket til

forsvarsforlig der tager sigte på det så er det alligevel utroligt at opleve en regering der så målrettet

den institution i danmark som måske har den største aktie i vores public service tradition nemlig danmarks radio jeg forstår

skal fylde mindre og derfor skal den beskæres med tyve procent men det svar man jo skylder

er det man har set sig sur på at danskerne i for stor grad bruger danmarks radio til

at hente nyheder og debat

jeg er helt enig i at vi har brug for et stærkt

radio i øvrigt

også enig i at vi har brug for

public service ikke kun knyttet op på

radio som institution men også produceret af andre og på andre platforme

hånd i hånd med at vi

reducerer den økonomiske ramme med tyve procent over fem år

hen ikke enig i

at der er forskel på tre milliard kroner og tre milliard

det også klart at man med den ramme som regeringen har aftalt med df opfølgende må diskutere og her er der jo i særlig grad også en opgave for danmarks radio

er jo rammen og omlægningen af licensen til skattesystemet så vi

mere fair finansiering

et udspil fra regeringen som kommer på den anden side af påsken

en medieaftale hvor jeg også håber at det radikale venstre vil melde sig ind der vil regeringen jo give kan man sige sine første strukturelle bud på

at det for danskerne virker mærkeligt

vores forsvarsværker

den kamp om vores hjerner og vores hjerter som foregår på allehånde nye medier

millioner og atter millioner ekstra til vores cyberforsvar men når det handler om den institution som danskerne i størst omfang tyer til

så mener regeringen at den fylder for meget

fremover i mindre grad bruge danmarks radio for

danskerne bruger danmarks radio for meget til er det nyheder og debat som

helt overrasket over den her tilgang til emnet fra en radikal altså

mener at danmarks radio har

en økonomiramme og i øvrigt også har

vist en historik i forvaltningen af den økonomiramme som gør det fuldstændig realistisk at man også inden for en ramme der er mindre men

specielt hvis man bliver mere fokuseret

altid på jagt efter den højere mening og jeg er enig med

ikke er meningsfyldt at diskutere regeringens

ikke i stand til at redegøre for hvad det indbefatter

det må vi jo så tage når udspillet kommer og vi kommer

bare sige at jeg synes det er et paradoks at man med lethed kan bruge skatteydernes penge på sit cyberforsvar

præcis angivelse af det

på noget af det som skulle være vores værn

tage imod opfordringen til en europapolitisk debat jeg synes jeg hørte statsministeren sige

anholde udtrykket med lethed altså vi har haft meget meget grundige diskussioner både i regeringen og sammen med dansk folkeparti vores

hvordan vi laver en fremadrettet ramme til danmarks radio

de unge har utrolig svært ved at omfavne fordi de ikke

det over på skatten på en ordentlig og fair måde hvor alle kommer pænt ud af det og det er den beslutning vi

det er jo en slags ramme som så skal fyldes ud

først se hele billedet når man har både ramme og billede og det kommer vi tilbage med efter

og tak for tilsagnet om

deltage i det i forhold til europa vil jeg bare sige at det jeg sagde

enig med regeringen i og det kræver en målrettet indsats

socialpolitisk forebyggende

af mere håndfaste midler

pensionisterne af de unge af de ældre der bor i velfungerende almennyttige boligbyggerier og har udsigt til at vente endnu længere tid på at få deres renoveringer der er tiltrængte

kommet med om pengene til renoveringer af almenboliger

har sagt at der allerede nu er en kø svarende til ni milliard kroner

år to tusind og seks og tyve min egen mor er folkepensionist i

gået ud af syvende klasse er tidligere ufaglært og bor i en af de her boliger

ældreboliger og de nødvendige renoveringer vil blive udskudt og typisk bliver de altså også dyrere eller mener regeringen at

renoveret bliver så samtidig mindre attraktive og det øger jo dermed også på sigt risikoen for nye ghettodannelser jeg

spørgsmålet fra socialdemokratiets formand og jeg

hvor vi lægger op til at vi øger investeringsniveauet i en udvalgt del af den almene sektor til tolv milliard kroner

det løfter den del fra landsbyggefonden vi investerer målrettet i de her boligområder fra noget under halvdelen til noget lige godt over halvdelen

profil det efterlader fortsat et rum for landsbyggefonden til at lave store renoveringsprojekter i den almene sektor plus at hele systemet er bygget op på den måde at man jo også

ressourcer til vedligeholdelse og derfor er der ved siden af landsbyggefonden efter min hukommelse i omegnen af fire milliard kroner i den her sektor altså med ustøttede midler så jeg anerkender ikke den retorik at vi tager noget

men det bliver jo i det hele en gentagelse af det jeg også svarede fru mette frederiksen når man så snakker om at gøre den almene sektor attraktiv synes jeg også der til det billede hører at vi ændrer den del af den almene sektor som er kategoriseret ved at være de her boligområder

hvor det danske sprogniveau er alt for lavt hvor kriminalitetsraten er for høj hvor koncentrationen af folk med ikkevestlig

det er overraskende at socialdemokratiet og sf står sammen om at kæmpe for lejernes sag i forhold til det her at det er overraskende for statsministeren synes jeg er en lille smule

hvis vi ser historisk på det er det jo ikke overraskende at vi kæmper for lejerne mens i kæmper

at vi kommer til at skyde fremtidige renoveringer

sådan mærkelige firkantede billede at nogle er med

hele første række herovre bor til leje

selv gør og det kommer

heller ikke mig ved men det er jo sådan en firkantet måde

og sammensat boligform i danmark

set det der driver os for vi kan se at der slås nogle huller i danmarkskortet

der formentlig har været fuldstændig fint tænkte projekter tilbage i historien om at skabe rum og luft og

noget er forvandlet til byområder som fremstår udanske det ønsker vi at lave om på det kræver nogle ressourcer og fuldstændig i overensstemmelse med den måde

at man reserverer et beløb på tolv milliard kroner

generelt en lille smule træt i løbet af spørgetimen og en lille smule sur når vi kommer til mig

set også optaget af at løfte den her sociale indsats i den almennyttige sektor det skal der ikke være nogen tvivl om jeg har boet i den i rigtig mange år af mit liv så jeg ved godt hvad der er af udfordringer i de socialt udsatte boligområder

fornemmelse i forhold til de svar statsministeren kommer med for statsministeren har ikke svaret på de her ni milliard kr der mangler i øjeblikket

den der procentsats om de tolv milliard kroner i forhold til landsbyggefondens generelle renovering jeg taler om ydelsesstøtten der er fem og tyve procent fra staten

at der aldrig nogen sinde må være en venteliste eller noget der skal prioriteres eller noget der ikke kan lade sig gøre i nuet hvor mange flere penge er det så sf vil investere i den almene sektor eller er det sådan at de der tolv milliard kr som vi vil pulje

det er meget godt at stå og kræve et svar af mig vi tager ansvaret for at komme med et prioriteret balanceret bud hvor vi siger der er nogle områder hvor situationen er så alvorlig at vi er nødt til at gøre en ekstraordinær indsats for ellers kommer vi til at stå med et problem som i dag er stort som bliver større og som hvis vi ikke får det tacklet kommer til at minde om boligområder vi ser andre steder ude i europa hvor almindelige mennesker ikke kan komme ind

søgt om orlov fra den otteogtyvende marts to tusind og atten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra c mens trine bramsen har søgt om orlov fra den tredje april to tusind og atten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke fjerde hvis ingen gør indsigelse

valgs prøvelse har jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder for dansk folkeparti i fyns storkreds carsten kudsk godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den otteogtyvende marts

i anledning af pernille bendixens orlov

rapport i to tusind og femten hvoraf man kunne se

at kan betale så er der noget

eller rettere sagt den europæiske fagbevægelses forslag om en social protokol som enhedslisten har

om at folketinget skal pålægge den danske regering at arbejde for

alternativet radikale venstre og sf for deres støtte til forslaget og for det fælles betænkningsbidrag vi har afgivet det er rigtig glædeligt at vi nu er enige om det for det betyder jo at vi kan tage hul på at føre det ud i livet når vi forhåbentlig da får flertal sammen efter næste folketingsvalg der er

jeg kan se af partiernes betænkningsbidrag at de erklærer sig enige i at økonomiske rettigheder i eu ikke skal trumfe arbejdstagernes rettigheder så vidt så godt det er jo kernen i sagen men samtidig

vil de stemme imod et forslag der netop vil sikre lønmodtagernes rettigheder imod at blive kørt over af det indre markeds regler om fri bevægelighed

svaret på de argumenter der fremføres en gang imellem er det jo rart at høre nogle andre end en selv tale for den samme sag jeg vil derfor referere til og citere nogle få uddrag fra et åbent brev som byggefagenes samvirke i københavn den sjette marts på vegne af deres cirka sekstentusind medlemmer har skrevet til dansk folkeparti der hedder det bla

vores fagforeningsarbejde hvad vi kan for at sikre ordnede forhold og lige vilkår for danske og tilrejsende arbejdere ikke desto mindre er frustrationerne ikke sådan lige at få bragt under kontrol når snakken går i byggeskuret eller frokoststuen det der oftest er på dagsordenen

i den forbindelse er at vi mangler politisk og juridisk hjælp

så henviser byggefagenes samvirke netop til forslaget om en social protokol der efter deres mening betyder og det må jeg så sige

og eus indre marked altså reglerne om fri bevægelighed så er det de faglige regler

det åbne brev med direkte adresse til dansk folkeparti og jeg citerer i dansk folkeparti er det jeres politik at få indført en sådan protokol

at det ligefrem er df classic politik med et sådant redskab citat slut derefter undrer byggefagenes samvirke sig sig over

forslag vil du altså herre kenneth kristensen berth og dit parti imidlertid stemme imod altså undskyld os men hvordan hænger jeres stemmeafgivning i dag sammen med jeres eu politik

stemmer til jeres spidskandidat i to tusind og fjorten ved eu parlaments valget det lyder ærlig talt hult når du

at de økonomiske friheder i eu ikke må overtrumfe arbejdernes rettigheder for når i nu har muligheden for at stemme for

byggefagenes samvirke til

lige ved at tackle herre finn sørensen

social dumping

i al sin enkelhed at det ikke er en hvilken som helst social protokol som enhedslisten ønsker skal tilføjes

man se at der er nogle alvorlige problemer i protokollen

eksempelvis i artikel to at

beslutte at

hvad betyder det så på menneskesprog det betyder jo

så kan vi ikke diskutere indeksering af børnechecken længere vi kan ikke diskutere adgang til dagpenge vi kan ikke diskutere adgang til kontanthjælp vi kan ikke diskutere adgang til su for vandrende arbejdstagere vi kan ikke diskutere hvornår en vandrende arbejdstager er en vandrende arbejdstager

kan diskutere de ting så kan vi

østeuropæisk lønmodtager til danmark

ting der følger med for eksempel adgang til dagpenge og

af den europæiske faglige sammenslutning

gik ned i materien i det her er hvordan i alverden er det lykkedes enhedslisten at lokke socialdemokratiet med til at støtte det her

men hvis socialdemokratiet

den øvrige venstrefløj i det her parlament får mulighed for at gennemføre det her nu

så kan det ikke lade sig gøre at indeksere børnechecken

dansk folkepartis side

tja

jo enstemmighed blandt alle

hvis man så gennemførte den

fået en stand still klausul i forhold til sociale goder og sociale ydelser det ville vi ikke være interesseret i fra danmarks side det ville der muligvis være nogle

i forhold til indeksering af børnechecken for eksempel i forhold til at se om vi kan indskrænke retten

arbejdstagerbegrebet sådan at det altså ikke er en avisrute en gang om ugen der gør at man er kvalificeret til

understøttelse fra den danske stat hvis man ved siden af det har

løsning når det

morten messerschmidts udtalelser om en social protokol

morten messerschmidt har udtrykt sig om

i den bedste af alle verdener

social protokol men med et

og så en del der handler om

vil ikke kunne lade sig gøre desværre og det undrer mig at socialdemokratiet

undrer mig såre

arbejde sammen med enhedslisten og det øvrige folketing om hvordan vi kommer social dumping til livs

europæiske faglige sammenslutnings

fordi det altså har nogle alvorlige bivirkninger man skal

spørge sig

jeg tror socialdemokraterne godt selv kan

at det ligesom for mit vedkommende er fordi de slet ikke kan læse de ting

af den europæiske fagbevægelses

time hvor debatten virkelig bliver interessant fordi oppositionen nu er samlet om det at dansk folkeparti undskyld mig ordet konstruerer en hel masse ting og digter en masse ting ind

læse højt på engelsk

oversættelse der står under punkt d at citat ensures

secondary legislation

forklares på anden måde end

må forringe vilkår for arbejdstagere som

sekundær lovgivning og det er jo blandt andet spørgsmål om adgang til ydelser så jeg kan ikke se at det kan være anderledes og jeg må også

hvis det

dansk folkeparti at få

det giver jo så mulighed for en videre platform i forhandlingerne hvorfor har man så ikke gjort sig den umage at stille et ændringsforslag der præciserede dansk folkepartis grundlag i forhold til

besvare på relativt kort tid

må vi jo tage som udgangspunkt når man læser enhedslistens beslutningsforslag at der er tale om et fait accompli

der er tale om et forslag som er kommet fra de europæiske faglige

er et forslag om at indføre én social protokol

det vi diskuterer så gør enhedslisten sig den ulejlighed

at blandt andet den samlede europæiske fagbevægelse har lavet

som de europæiske socialdemokratier har lavet og det er noget der har eksisteret i debatten i lang tid

det indre marked vi ønsker ikke at udtræde af eu ligesom dansk folkeparti af og til i

at lønmodtagernes grundlæggende rettigheder lønninger og arbejdsvilkår skal knægtes af hensyn

det har sådan set ikke så meget med det at gøre det det har noget at gøre med er som jeg også slog ganske klart fast før at hvis man gennemfører den her protokol i den form den har her ja så

de facto etableres en stand still klausul i forhold til arbejdstagerrettigheder også på det sociale

vi ikke interesserede i for at slå det fast for vi er ikke interesserede i at man ikke vil kunne afskaffe retten til børnecheck eller begrænse retten til su for vandrende arbejdstagere eller definere

vandrende arbejdstagere er i det hele taget og så er vi

skal have adgang til at kunne føre socialpolitik

det her beslutningsforslag grundlæggende handler om

beslutningsforslag vil jo sikre at hver enkelt nationalstat fortsat kan garantere at de lønmodtagere man har i sit land ikke får knægtet deres grundlæggende arbejdsvilkår

ikke tilhængere af at der skal føres socialpolitik i medlemslandene

i hvert fald ved sidste eu valg og

jeg var i en intens duel netop om det her spørgsmål med en stribe af dansk folkepartis ordførere som sagde det er vi fuldstændig enige om jeg synes også

det ligner en eller anden mærkelig kryben udenom i stedet for at gå til biddet og

at få formuleret sådan i stedet for at læne sig tilbage for ikke at genere regeringen jeg synes

på som netop handler om grundlæggende arbejderrettigheder overenskomster

den attitude vi går til tingene med derfor må jeg også sige til herre christian juhl at jeg tror at herre christian juhl

kommer ind i det nye folketingsår

fra dansk folkeparti som vil forsøge at finde en vej igennem det her morads som handler om at man får arbejdsmarkedsrettigheder og ydelsesadgang sociale rettigheder klemt sammen

hvis der var tale om et forslag som

konfliktretten løndannelse klassiske arbejdsmarkedsretlige ting så ville vi sådan set det

kunne jo være fordi de har læst

grundlæggende rettigheder kan man jo ikke afvise at eu kan finde på skøre ting altså det er der vist bevis for

jo ikke om hvad eu vil næste år

og hvad vi gerne vil i de forskellige lande hvor vi gerne vil

østeuropa og som aldrig har set danmark

grunden til at jeg føler at det er nødvendigt

tage ordet her under anden behandling set at

kristensen berth jo slår ned på det som står i forslaget nemlig folketinget pålægger regeringen at arbejde for indførelsen af en social protokol til lissabontraktaten som foreslået af den europæiske faglige samarbejdsorganisation i i marts to tusind og otte

som det ligger nu og sådan som enhedslisten har fremsat det så vil danmark komme i en situation hvor man ikke kan arbejde for

indeksering af for eksempel børnechecken eller for nogle af de andre ting som

ret interessant at man på den ene side gerne vil have

muligheder som et bredt flertal i folketinget støtter og så samtidig støtter et

for en fortolkning af det her

vil ministeren gerne bekræfte

eneste ting

kunne overrules af de økonomiske friheder

ønsker

otte tiltrådt af udvalget det er ikke tilfældet de er dermed vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to

ændringsforslag nummer tre

er ikke tilfældet

vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling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

må gerne forlade salen

er der hundredvis af mennesker der bliver syge af at gå på arbejde nogle bliver udsat for en ulykke en eller anden fysisk hændelse der gør at de må have fravær fra deres arbejde og andre bliver slidt af årelangt hårdt fysisk arbejde alt sammen noget der kan ses og måles

let konstateres og dokumenteres så er der dem der på grund af stress og mobning en uoverskuelig arbejdssituation eller andet bliver nødt til at gå hjem og bliver sygemeldt det er noget meget uhåndgribeligt jeg har noteret mig at alle partier her i salen på den ene side har ønsket at gøre noget i forhold til det psykiske arbejdsmiljø

side har været noget famlende i forhold til hvad der skal gøres det har været tydeligt i den række af debatter som vi har haft

vi har nu fået nedsat det såkaldte ekspertudvalg med pia gellerup i spidsen der sammen med en håndfuld eksperter og arbejdsmarkedets parter skal komme med bud på en fremtidig arbejdsmiljøindsats og ikke mindst med fokus på det psykiske område så har vi

om den metode som arbejdstilsynet kan anvende i forbindelse med deres tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

det at konsulenterne har metodefrihed og kan anvende netop den form for samtale som de ser giver bedst mening er for mig og for socialdemokratiet helt afgørende for

at vi kan komme videre med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på alle arbejdspladser

heldigvis fremgår det også af de høringssvar vi har modtaget at der er bred opbakning fra både arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer offentlige som private jeg har også noteret mig at der

fra visse arbejdsgiveres side bliver udtrykt både bange anelser og mistro men det tager jeg faktisk som et udtryk for at man ikke helt har forstået

går ud på det har kan jeg vist godt sige ikke været uden problemer og sværdslag at komme hertil hvor vi er men da

så at der var problemer i processen kontaktede vi ministeren og vi er meget tilfredse med at ministeren har sat sig for bordenden og har vist handlekraft og skåret igennem

jeg noterer også med tilfredshed at ministeren ikke har fundet anledning til at ændre det lovforslag der blev sendt i høring vi skriver nu to tusind og atten og ikke

i kalenderen og derfor er det helt naturligt og også på høje tid at vi får disse ændringer som socialdemokratiet støtter den del af lovforslaget der handler om at fordele midler

så skulle jeg hilse fra sofie

psykiske arbejdsmiljø det betyder utrolig meget ude på arbejdspladserne at man har et godt psykisk arbejdsmiljø at man ikke føler at man hele tiden er presset og ikke tør sige noget om

problemerne frem ude på arbejdspladserne

lønmodtagere og arbejdsgivere det er lige så meget imellem kolleger indbyrdes

derfor er det også nødvendigt at arbejdstilsynet har mulighed for at tale med dem der

der kan høre det det er det det her lovforslag går ud på

betyder at arbejdstilsynet

hvis arbejdstilsynet vil tale med en gruppe af medarbejdere

også være mulighed for det hvis der er en lønmodtager der siger

over for arbejdsgiveren hvis nu det er en af kollegerne der er problemet så er det jo ikke lige sagen at sidde

så tale med den enkelte for sig selv og

hvad der bliver sagt vi ved godt at der er utilfredshed med

at de kan overvære det hele men der skal være en vis rimelighed i det når man skal lukke op for sine inderste problemer

som helst måde men altså

svarene på hvad de skal sige det skal være noget der kommer fra hjertet

de forrige ordførere for at gennemgå lovforslagets detaljer

set gøre det forholdsvis kort for jeg tror vi alle kan se fornuften i at sikre klare rammer for arbejdstilsynets beføjelser

i venstre og derfor kan vi kun bakke op om det her lovforslag vi må desværre erkende at vi har en udfordring med særlig det psykiske arbejdsmiljø rundtomkring på landets arbejdspladser vi kan sort på hvidt se at det går den forkerte vej med antallet af anmeldte psykiske arbejdsskader

det helt afgørende at arbejdstilsynet har adgang til de rette redskaber til at kunne afdække problemer i arbejdsmiljøet derfor kan jeg kun se det fornuftige i at vi sikrer mulighed for at ansatte kan tale frit fra leveren med arbejdstilsynets medarbejdere uden at chefen lytter med hvis det i øvrigt er arbejdsmiljøfagligt begrundet så er det selvfølgelig vigtigt at vi rammer en balance hvor vi også husker arbejdsgiverne i det her for de enkelte arbejdsgivere spiller selvfølgelig en nøglerolle i forhold til at løse udfordringen i arbejdsmiljøet og derfor skal de selvfølgelig ikke sættes helt uden for døren

men jeg mener bestemt heller ikke at vi gør

jeg synes der er fundet en god

uden arbejdsgiveren og

at deltage i gruppemøder på samme måde er et godt

og socialt arbejdsmiljø fordi det handler om den måde man organiserer arbejdet på og den måde man er på indbyrdes

direkte sexchikane det er absurd at arbejdsgiverne hidtil har kunnet gå rundt med den tilsynsførende og høre på hvad medarbejderen er utilfreds med

når medarbejderen interviewes det gør det svært at være ærlig om situationen

suhr med h mener ikke at det fremmer den gode dialog hvis den ene part ryger uden for

for ofte er det jo

på arbejdspladser hvor arbejdsgiveren

for arbejdsgiveren ejer jo biksen eller

inddrage de ansatte

virksomheden christina suhr raby mener

er slet ikke rigtigt når det drejer sig om retssikkerhed uden for arbejdspladsen

vi jo som regel enige om at alle borgere skal dækkes af retssikkerheden

drejer sig om retssikkerheden på arbejdspladsen er det meget skævt fordelt arbejdsgiveren er godt dækket ind af ledelsesretten

og kun i et vist omfang sikrer vi via overenskomster og enkelte love blandt andet arbejdsmiljøloven ligestillingsloven

at der er en lillebitte smule retssikkerhed

og ti procent til de ansatte hvis man skal fordele reel retssikkerhed den skævhed kan aflæses af den første og mere retvisende titel på arbejdsmiljøloven

den skulle medvirke til at sikre at arbejderne kunne gå på arbejde uden at få skade på helbredet fordi man da erkendte at arbejdsgivernes jagt efter overskud selvfølgelig nogle gange gik ud over arbejdernes helbred vi burde bruge den titel stadig væk for så ved vi hvad loven skal nemlig beskytte arbejdernes helbred jeg vil sige at hvis ministeren har fantasi til det

med et andet forslag nemlig en bestemmelse om at arbejdsmiljørepræsentanten hvis der er valgt sådan en altid deltager når arbejdstilsynet er på inspektion eller på

laver inspektioner uden at arbejdsmiljørepræsentanten er med rundt på besøget man kunne også udvide med en anden bestemmelse nemlig at alle arbejdspladser med fem eller flere ansatte har ret til at vælge

i samarbejdet mellem arbejdsgiveren

er små arbejdspladser og derfor er der rigtig rigtig mange arbejdspladser der ikke har mulighed for

for de ansatte men som altid når ministeren stiller

for selv den mindste forbedring og imod selv den mindste forringelse og vi synes at det her forslag er fornuftigt det et godt gået herre minister men også tak til de enkeltpersoner og faglige organisationer der i flere

her

denne lovhjemmel gives ud fra et ønske om at styrke kontrollen med det psykiske arbejdsmiljø

dårligt forslag jeg synes arbejdstilsynets kontrol er stukket helt af fra et ellers fornuftigt formål

kontorarbejdspladser og fortæller voksne mennesker hvordan de bør sidde på deres kontorstol eller hvordan et lille kontorlager bør organiseres

uden noget som helst fornuftigt ærinde det oprindelige formål nemlig at beskytte arbejdstager imod alvorlige skader

myndighed rendende rundt og sikre

arbejdspladsen er for mig at se meget formynderisk

så meget der bliver lavet om i lovgivningen

arbejdstilsynet får mulighed for at afholde samtaler med medarbejdere uden at

kan afholdes samtaler med medarbejdere hvor arbejdsgiveren ikke

høre hvad der bliver sagt og derved ikke har mulighed for at komme med indvendinger så vi synes de bedste samtaler må foregå mens arbejdsgiveren er til stede så man hører begge parter

åbne og fortæller hvordan man oplever tingene så alle kan høre hvad der bliver sagt og kan komme med

udvande arbejdsgivernes retsstilling endnu mere ville komme med noget mere vidtgående hvis ikke

er det jo et bredt folketing der bakker op om det her jeg skal bare lige have ordføreren til at bekræfte over for mig at det her lovforslag rent faktisk gør nøjagtig det som ordføreren selv efterlyser netop at man starter med at have en samtale hvor man er i samme rum og mødes man

når man kommer som konsulent at have et møde med arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen

gå i gang med sine sonderinger sammen med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og det er først i det øjeblik hvor konsulenten kan konstatere at man ligesom ikke kan have fremdrift og der kan være tvivl om

som der er meningen med at man laver en undersøgelse at man så må bede

tiden skal holdes samtaler med medarbejdere uden at arbejdsgiveren er til stede men at det er under

at man lod være med at have samtaler uden at arbejdsgiveren var til stede

førstebehandlingen af det her lovforslag

jo også meget fint illustrerer vanskeligheden ved den debat som som vi står over for det er jo trods alt ikke hver dag at opbakningen fra oppositionen næsten er større end fra regeringspartierne det skylder man jo også

at sikre at arbejdstilsynet har de nødvendige beføjelser men omvendt er det også en respekt for de arbejdsgivere som jo synes jeg altid har en interesse i at sikre at deres medarbejdere har et godt arbejdsmiljø men hvor der desværre kan udvikle sig uhensigtsmæssig adfærd som kræver at man

det psykiske arbejdsmiljø hvor man ikke umiddelbart kan

en tydelig hjemmel til at arbejdstilsynet kan tale med de ansatte uden andres tilstedeværelse og til afholdelse

psykiske arbejdsmiljø med lovændringen bliver det også tydeligt at arbejdsgiveren som udgangspunkt har ret til at deltage når arbejdstilsynet holder gruppesamtaler med ansatte men at arbejdstilsynet i konkrete tilfælde kan beslutte sig for det modsatte

allerede gerne i dag sige at der skal laves en vejledning til hvordan arbejdstilsynet arbejder og

bred diskussion med folketinget om det her nye redskab for vi skal selvfølgelig både tilgodese arbejdsgivernes retssikkerhed men også

også vigtigt for mig at der med lovforslaget er fundet en løsning som sikrer at arbejdsmarkedets parter fortsat bakker

hele kernen af det lovforslag der nu i dag bliver diskuteret jeg synes det er vigtigt at parterne er med til at sætte rammer for indsatsen på det

det også vigtigt at den usikkerhed der er opstået om grundlaget for

alle måder meget fine og nuancerede ordførertaler som jo for alles vedkommende er endt med at man støtter forslaget og så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

vi kender jo alle til det her med at når

forpligtet til at have det ansvarsforsikret det er jo en

at der er en ret stor gruppe

træls situation det har man hidtil taget højde for på den måde at man har haft dansk forening for international motorkøretøjsforsikring og de har så dækket situationen af sådan at den skadelidte alligevel kunne få den dækning som vedkommende skulle have det er jo en god og sympatisk og

på mange måder også solidarisk ordning tanken har så været at når det så var at man efterfølgende skulle samle op på den her sag så har man kunnet køre en regressag som det hedder i fagsproget altså man kunne sørge for at skadevolderen kom til at betale det

det vi så i mellemtiden oplever er at det sker i et meget begrænset omfang og så er det altså at den her fælles kasse den solidariske ordning man har i dansk forening for international motorkøretøjsforsikring

ender med at skulle betale det her beløb med andre ord

de udgifter der er forbundet med at folk ikke har forsikret deres køretøj når de er

ned i lovforslaget kan man se at det ikke bare er sådan at det er nogle ganske få brodne kar

tale om halvtredstusind motorkøretøjsejere eller jævnlige brugere som er

har forsikret sit motorkøretøj det man selv ejer eller det man jævnligt bruger jamen så skal man

blive ansporet til at tegne

har en forsikring lægger lovforslaget

også op til at man kan kigge ind i det her køretøjsregister og

fra socialdemokratiets side

spørge lidt ind til hvad ministeren har forestillet sig i forhold til

at få samlet de her penge sammen altså hvis det er sådan at folk er i stand til at snyde med deres forsikring er det så helt urealistisk at forestille sig at de også kunne finde på at lade være med at betale de her dagsgebyrer og hvad skal repressalien så være skal vi så ud i

at håndtere dem som konsekvent nægter at betale det

men ideen om at man får samlet op på det og får gjort noget har vi sympati for vi skal bare lige holde øje med at vi ikke får lavet

det så påfører os selv en hel masse nyt bureaukrati og nye udgifter

der så er asociale bliver ved med at være asociale

nu har de først gjort en forbrydelse og så skal de i fængsel og så bliver de væk de må have en bøde det lyder da rimeligt nok

de er fuldstændig ligeglade fordi de

i forvejen har en gæld på flere hundrede tusinde kroner

her der er et problem og det kan godt være at det er nogle andre metoder der skal til jeg nævner det bare fordi

forestille sig at man bare får

ordning som i højere grad sikrer at ejere eller varige brugere af uforsikrede køretøjer også betaler for de skader de selv forvolder det gøres ved at indføre dagsgebyrer ved manglende betaling af ansvarsforsikringspræmie det vil sige på uforsikrede køretøjer det handler også om at indrette ordningen på en måde

det virker stærkt motiverende på de uforsikrede ejere eller varige brugere

hurtigt overstiger den forsikringspræmie der skulle være betalt og ved at sikre at dagsgebyrerne tillægges udpantningsret med den nuværende ordning dækkes skader forvoldt af uforsikrede køretøjer af garantifonden dansk forening for international

udgifterne i gennemsnit fem og fyrre

betales af de lovlydige køretøjsejere som allerede har tegnet ansvarsforsikring og når vi som er lovlydige køretøjsejere skal dække udgifterne som er forvoldt af lovbryderne så gør vi det via forhøjede forsikringspræmier det er hverken ret eller rimeligt at lovlydige borgere skal betale for de skader de uforsikrede lovbrydere forvolder med denne ordning retter vi op på det og sender regningen direkte til dem der bryder loven og med ordningen giver vi også tilladelse til at dagsgebyrerne tillægges udpantningsret på samme måde som præmier for ansvarsforsikringen er tillagt udpantningsret efter de gældende regler med andre ord sikrer vi

formand lovforslaget her skal sikre at lovlydige bilejere ikke længere skal betale

bilejeres skader de to foregående talere har allerede redegjort glimrende for lovforslagets

bruger af et køretøj der ikke har betalt deres ansvarsforsikring fremover bliver pålagt et dagsgebyr per dag

jeg har forstået at dette gebyr bliver i størrelsesordenen to hundrede og halvtreds kroner per dag og det bliver garantifonden dansk forening for international motorkøretøjsforsikring

eller køretøjets nummerplader er inddraget det er altså

er efter bemærkningerne til det her lovforslag åbenbart minimalt

retten til regres over for de bilister der ikke betaler er tilsyneladende ikke nok det er ellers en udmærket og rimelig solidarisk ordning der er bygget op med garantifonden den finansieres af forsikringsselskaberne idet de dog henter pengene hos den enkelte forsikringstager via præmien på ansvarsforsikringen strengt taget kunne finansieringen jo også hentes fra det overskud som forsikringer på biler hvert år genererer lovforslagets formål om at komme

er jo sympatisk nok og bør støttes

giver lovforslaget anledning til nogle kommentarer

at problemets omfang altså begrænset ifølge bemærkningerne er kun en procent af de danske køretøjer uforsikrede i sverige er

otte og halvfjerds forsikring pension anslår at en ordning i danmark ligeledes vil nedbringe antallet til en tredjedel af det nuværende niveau og det vil sige til godt nul

synes jeg man er ved at skyde gråspurve med kanoner forsikringsselskaberne og deres lobbyorganisation har vist været aktive her

kunne man jo samtidig ændre reglerne for udbetaling

end rimeligt omfanget er altså ikke stort efter vores mening og samtidig har politiet jo fået et effektivt redskab i værktøjskassen

kan fremfinde de biler som der ikke er betalt forsikring på for

ved at scanne samtlige biler på en p plads det må på den baggrund formodes at antallet af uforsikrede køretøjer vil falde drastisk i de kommende år

at begrænse en borgers mulighed for at afmelde eget køretøj via skat uden at oplyse om den nye ejer vil kunne hjælpe

i enhedslisten er vi som bekendt ikke vilde med at private firmaer

garantifonden jo er skal have adgang til offentlige registre meget afhænger her af hvilke oplysninger der kan tilgås og vi må spørge om oplysninger såsom

i køretøjsregisteret

kolonne der kan trækkes ud eller om der følger alle mulige andre oplysninger med om gæld i bilen

vi synes også der er tale om en glidebane når man kan omgå en adressebeskyttelse som en borger måtte have eller der kan videregives oplysninger om personnummer selv om forsikringstagers samtykke ikke

idet bødestraffen for manglende ansvarsforsikring

bilen opretholdes samtidig med muligheden for at opkræve gebyr jeg synes helt ærligt at man kommer lidt let om ved forklaringen i bemærkningerne idet man henviser til at dagsgebyret jo er et gebyr og ikke nogen strafferetlig aktion og så er det det

det forhold har rigsadvokaten jo opdaget da han skriver sine bemærkninger og alligevel beder han altså om en yderligere uddybning jeg synes transportministeriet her

vil fastsætte et gebyr på to hundrede og halvtreds kroner for hver dag der ikke er betalt

ansvarsforsikring beløbet skal således dække udbetalinger fra fonden

administrationsomkostninger de samlede udgifter forventes at beløbe sig til tre og halvtreds million kroner i gennemsnit per år hvordan det passer med at man må forvente et fald i de gennemsnitlige udbetalinger fra fem og fyrre million kroner til måske godt en tredjedel hvis det da skal følge forventningerne

uforsikrede køretøjer må stå hen i det uvisse medmindre

færdselsloven stiller krav til at alle ejere eller brugere

det fordi vi som samfund ikke mener det er rimeligt at et offer

ude det er vel også naturligt at der er en sanktion når man ikke lever op til de her krav

er alle lovlydige bilejere med til at betale for dem som bevidst eller ubevidst omgår loven det har vi hørt flere gange i dag og det er naturligvis ikke rimeligt det er min klare forventning at en ordning som den her vil medvirke til at nedbringe antallet

for af de tidligere ordførere det er absolut vigtigt at vi

kan færdes trygt og sikkert i trafikken og naturligvis er det

så vidt enige med regeringen i at

og kigger på deres erfaringer

enig med enhedslistens ordfører i at det kan være en kæmpe kanon mod nogle gråspurve her det synes jeg at vi skal tale om i udvalgsbehandlingen

radikale venstre synes vi heller ikke det er rimeligt at der er nogle der kører på frihjul og lader være med at have en forsikring og så bare lader alle andre betale hvis der sker et uheld

tror ligesom en række andre partier på at den her ordning kan være med til at få folk til

når vi færdes i trafikken er der en uundgåelig risiko for færdselsuheld vi kan gennemføre mange forskellige tiltag som kan formindske risikoen og arbejdet med at minimere antallet af færdselsuheld er vigtigt men risikoen vil altid være der uanset hvad vi gør at trafik medfører færdselsuheld er desværre et faktum

færdselsuheld med skade på person eller ting indebærer ofte meget store økonomiske og menneskelige omkostninger det er derfor vigtigt at de der påføres tab på grund af færdselsuheld har adgang til erstatning uden at skulle gennemføre dyre og besværlige retssager derfor indeholder færdselsloven også en regel om at man har pligt til at tegne en ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer der anvendes på færdselslovens område det er netop af hensyn til de skadelidte i trafikken

når en ejer eller varig bruger ikke har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring dækkes forvoldte skader af dansk forening for international motorkøretøjsforsikring også kaldet

er en garantiordning hvis udgifter dækkes af de enkelte forsikringsselskaber forsikringsselskaberne får dækket udgifterne gennem opkrævning over forsikringspræmierne det betyder med andre ord at de uforsikrede ejere ikke betaler for de skader som

der i højere grad sikrer at ejere og varige brugere af uforsikrede køretøjer betaler for de skader som de selv forvolder

ikke er overholdt de opkrævede dagsgebyrer skal medvirke til finansieringen af

til erstatningsudbetalinger på den måde bliver der tale om en mere rimelig finansieringsordning mellem de uforsikrede ejere og de varige

skal virke motiverende på de uforsikrede ejere

som har haft en lignende ordning siden nitten otte og halvfjerds her har ordningen været medvirkende til et fald i antallet af uforsikrede køretøjer på cirka seks og tres procent som det fremgår af lovforslaget forventer jeg at dagsgebyret ved bekendtgørelse bliver fastsat til to hundrede og

kroner det lyder måske umiddelbart voldsomt men formålet med ordningen er netop at dagsgebyrerne i vidt omfang skal kunne dække

og samtidig motivere til forsikringstegning her skal man også huske på at der ikke er tale om tilfælde hvor man ved en fejl eller forglemmelse betaler sin

dagsgebyrerne skal derimod først opkræves fra det tidspunkt

og forsikringstageren skal have fået tilsendt en skriftlig meddelelse der advarer om risikoen for dagsgebyrerne de uforsikrede ejere og varige brugere har derfor haft rigeligt med tid og anledning til at få tegnet en ansvarsforsikring og dermed undgå pålæggelse af dagsgebyrer jeg finder det mest hensigtsmæssigt at de nærmere regler om ordningens praktiske administration fastsættes ved bekendtgørelse det gælder særlig reglerne om den nødvendige udveksling af oplysninger som skal finde sted mellem forsikringsselskaberne

som jeg også sagde i min ordførertale

ender i en situation hvor

og det er efter inspiration fra det at vi gør det så der er ingen grund til at tro at danskere er så forskellige fra svenskere og nordmænd at det ikke også

men de ligger i konkurrence med hinanden og når udgiftstrykket falder fordi de ikke skal dække denne omkostning fordi den bliver

tak til ministeren jeg synes besvarelsen om at det har fungeret i andre lande er rigtig god den vælger jeg at tro på men er ministeren åben for

vi kan jo ikke gøre noget her fra folketingets side men vi kan sende

samfund som gør at udgiften ved at være forsikringsselskab stiger

flertal på et tidspunkt der pålægger forsikringsselskaberne

nedsættelser af præmierne på ansvarsforsikringer vil jeg anse for at være tvivlsomt så stort er beløbet nemlig ikke man kan spare ved det her hvis det skal spredes ud på samtlige hundrede tusinder af ansvarsforsikringer

bliver så stort at det bliver mærkbart lidt i forlængelse af det

ministeren virkelig synes at det her problem er så stort

med lovgivning jeg spørger selvfølgelig fordi ministeren er medlem af et parti som ellers er kendt for at man ikke unødigt skal lovgive om

er jo en velkendt sag at enhedslisten ikke som vi andre partier

andre mener at det fører til det bedst mulige produkt og den lavest mulige pris for forbrugerne

man mener at private virksomheder skal være ejet af samfundet eller af staten og så skal man så styre priserne fra folketingets side og al den slags ting som vi kendte fra den gamle østblok som herre henning hyllested jo også har bakket op om men jeg tror på at konkurrencen sænker priserne

bare for en ordens skyld jeg tror der er rigtig mange medlemmer af enhedslisten

betakke sig for den beskrivelse ministeren giver

vil sige at være medlem af enhedslisten der er rigtig mange forskellige opfattelser af hvordan man forholder sig til den problemstilling

på at det her skal koste tre og halvtreds million

ikke holder en meter når man tager i betragtning at antallet af uforsikrede køretøjer jo i bund og grund går hen og falder som det ene og

sager i enhedslisten men alle er dog medlem af et parti der har et principprogram og i det principprogram står der at den private ejendomsret skal ophæves og at produktionsmidlerne på en

overgå til kollektivt eje så det tror jeg er fælles for alle medlemmer af

tak for det formand det

har været talt om i udvalget det skal

men hvis man ikke betaler sin vægtafgift klipper politiet

pladerne hvorfor kan man ikke lave

man har en forsikring når man køber en ny bil

det er ejeren eller en varig bruger der kører i

i rent forbrugsadfærdsmæssig henseende

giver sig blandt andet udtryk i hvorledes

enten ikke har betalingsevnen eller

det er mangel på betalingsvilje eller mangel på betalingsevne der

hvad angår det andet spørgsmål om at

man ikke har råd til at have

eller på en racerbane eller sådan noget uden en ansvarsforsikring men hvis man skal ind på de fælles veje som vi

i det omkringliggende samfund som man i givet fald kan risikere at komme til at påføre skade

fuldstændig enig i at der skal sættes hårdt ind over for det her jeg er bare interesseret i

om at man skal have en ansvarsforsikring når

som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg kunne sige at jeg foreslår

spørge jer ønskes der udvalgsbehandling

ønskes

de kommunale beredskabers arbejde som tingene er i

fleste lokale beredskaber ikke en direkte del af kommunen det betyder så også at kommunalbestyrelsen

ikke må give de lokale beredskaber lov til at træffe bindende afgørelser medmindre der findes en eksplicit hjemmel i selve lovgivningen og det

det kan jo selvfølgelig i visse situationer forhindre beredskabet

og øjeblikkelige afgørelser for at forhindre akutte problemstillinger

vi vil i øvrigt også sikre at personsikkerheden når vi taler om disse ulovlige forhold fastholdes

kunne dispensere

til kommunens byggesagsafdeling som herefter træffer en afgørelse om det konkrete ulovlige forhold det

der går uhensigtsmæssig meget tid

udvande kommunalbestyrelsernes indflydelse ved at uddelegere for mange kompetencer men det vurderer vi nu heller ikke kommer til at ske

til ændringer i byggeloven den vigtigste ændring er at styrke sammenhængen mellem brandreguleringen og de lokale redningsberedskaber da vi under den forrige regering støttet af dansk folkeparti og venstre sammenlagde de kommunale redningsberedskaber til såkaldte § tres selskaber fratog man samtidig kommunerne muligheden for at uddelegere visse afgørelser til de nye redningsberedskaber

som medfører at de enkelte kommunalbestyrelser får en indskrænkning af deres beføjelser i forhold til selskabet det vil sige at kommunalbestyrelserne ikke som tidligere er en integreret del af kommunen det er kommunerne der er bygningsmyndighed efter byggeloven og dermed er det dem der udsteder byggetilladelser med mere samtidig er det kommunalbestyrelsen som påser at byggelovgivningen overholdes og har myndigheden til at udstede

erkendelse af ulovlige forhold

her var der mulighed for at kommunalbestyrelsen kunne uddelegere myndighedskompetencen direkte til det kommunale redningsberedskab ved oprettelsen af disse § tres selskaber forsvandt denne mulighed for at uddelegere myndighedskompetencen det er dette som lovforslaget

§ tres selskaberne har ikke kompetencen til at optræde på de enkelte kommunalbestyrelsers vegne det er derfor bydende nødvendigt at kommunalbestyrelserne overfører kompetence til disse kommunale fællesskaber for at de kan optræde på de enkelte kommuners vegne dette gælder også selv om de enkelte kommunale redningsberedskaber havde diverse bemyndigelser inden strukturreformen på området med dette lovforslag indføres der hjemmel til at kommunalbestyrelserne kan give redningsberedskaberne mulighed for

at træffe afgørelser om ulovlige forhold fra tidspunktet hvor der bliver konstateret overtrædelser af

for eksempel skal udstedes påbud eller lignende skal der gå så kort tid som overhovedet muligt redningsberedskaberne vil hvis lovforslaget bliver vedtaget have mulighed i deres virke når de er på brandsyn eller tilkaldt på anden vis

og øjeblikkelig bindende afgørelse for at hindre ulovlig farlig eller uforsvarlig brug i brandsikkerhedsmæssigt henseende efter byggeloven

at kunne nedlægge påbud eller forbud med eventuelle vilkår rettet mod ejeren eller brugerne af lokaliteten overtrædelse af brand og byggelovgivningen kan have katastrofale følger hvor personer kan komme til skade eller ligefrem miste livet det er derfor vigtigt at der skal skrides ind over for dette så hurtigt som muligt som en sidegevinst vil der ske en smidiggørelse af sagsbehandlingen og samtidig gøre den mindre bureaukratisk ved at den ikke skal forelægges kommunerne endvidere giver lovforslaget kommunerne mulighed for at pristalsregulere byggesagsgebyrer en gang årligt det er rimeligt

byggesagsgebyrer der gerne skulle være bestemt ud fra det ressourceforbrug kommunerne må

med lovforslaget her foretager vi en ændring af byggeloven så vi styrker sammenhængen imellem brandregulering og de kommunale beredskaber målet er at få mere fleksibilitet ind i processen i forbindelse med at der skal ske en brandsikring

og det er jo noget der ubetinget skal være i

vil få hjemmel til i byggeloven at henlægge forvaltningsopgaver og afgørelseskompetence efter byggeloven til de tilknyttede beredskaber derved sikrer vi at beredskabet i dets virke kan træffe afgørelser med retslig og øjeblikkelig virkning for at forhindre ulovlige eller farlige brandsikkerhedsmæssige forhold muligheden vil dog udelukkende finde anvendelse i situationer hvor kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer at de ikke selv er i stand til at træffe afgørelse inden for en rimelig tid

så de ikke direkte er en del af kommunen og det har så den konsekvens at kommunalbestyrelsen ikke kan vælge at henlægge myndighedsopgaverne til beredskaber på områder hvor der ikke umiddelbart findes hjemmel i lovgivningen i praksis og det er jo det vigtige vil der derfor kunne opstå situationer hvor beredskaberne ikke har myndigheden til at håndtere akutte forhold og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt og ufleksibelt og jeg glæder mig over at vi med lovforslaget her får smidiggjort processen uden at der på nogen måde gås på kompromis med brandsikkerheden min kollega har været inde på lovforslagets indhold omkring gebyrer fastsættelse og justering årligt og derfor vil jeg afslutningsvis nævne at lovforslaget jo også giver hjemmel til at ministeren nu får bemyndigelse til at indføre regler om straf for overtrædelse af byggevareforordningen og dermed sikrer vi

da vores ordfører herre søren egge rasmussen ikke kunne være til stede i dag har jeg så fået fornøjelsen og de foregående ordførere har jo på glimrende vis og for nogles vedkommende meget detaljeret redegjort for lovforslagets indhold så

kun det at sige at at når der med lovforslaget lægges op til at lokale beredskaber af kommunerne skal kunne bemyndiges til at træffe beslutninger vedrørende brandsikkerhedsmæssige forhold så bakker

skal håndteres af myndighederne men i den virkelige verden kan man sagtens forestille sig at et kommunalt beredskab med deres erfaring og kompetencer kan konstatere forhold som kræver at

forbindelse også tilfreds med at omfanget af den bemyndigelse man giver rammes ind af de formuleringer der også er i lovforslaget

for personskade og at kommunen ikke

i virkeligheden at vi helt konkret fjerner en af de bureaukratiske forhindringer som kommuner og borgere oplever i forbindelse med brandmyndighedsopgaver reglerne kan som de er i dag nemlig resultere i en situation hvor beredskabet

akut opståede problemstillinger man skal vente

med strukturreformen fra to tusind og femten

de kommunale brandberedskaber samlet i såkaldte § tres selskaber som drives som selvstændige kommunale enheder

behov for at skabe en større sammenhæng mellem brandreguleringen i byggeloven og

indstillet over for regeringens lovforslag hvor der indføres hjemmel til at kommunalbestyrelsen kan henlægge visse

jeg forstår det overordnede formål som et spørgsmål om hvorvidt det vil være gavnligt at beredskabet i visse akutte situationer kan agere

altså indebærer lovforslaget at kommunalbestyrelsen kan henlægge visse opgaver til beredskabet så beredskabet i en ulovlig

på stedet henlæggelsen af beføjelserne er alene rettet mod situationer hvor kommunalbestyrelsen

beslutninger der vedrører borgerne bliver truffet så tæt på borgerne som det overhovedet

beslutninger som passer til den konkrete situation derfor kan vi støtte lovforslaget her

synes det er en god idé at en kommune kan få lov at sige at det lokale beredskab kan træffe afgørelser om brandsikkerhed vi mener at beredskabet er kompetent til at kunne træffe den afgørelse og vi mener også det er en god idé som også socialdemokratiets ordfører var inde på at den

burde problemet jo også give anledning til at genoverveje om det nu var klogt at organisere beredskabet som § tres selskaber netop fordi konstruktionen

indebærer at man ikke kan henlægge myndighedsopgaver til beredskabet hvor de jo rettelig hører hjemme

er organiseret

og styrke sammenhængen mellem brandreguleringen i byggeloven og de kommunale beredskabers

har det her lovforslag til formål at sikre at man efter de her

delegere kompetencen

man i højere grad kan tage stilling til sagerne i de konkrete tilfælde ude

at give bygningsmyndighederne i landets

det skal ske ved at give kommunalbestyrelsen mulighed for at henlægge visse myndighedsopgaver om brandforhold efter byggeloven til de lokale beredskaber siden januar to tusind og seksten har de fleste beredskaber været organiseret i såkaldte § tres selskaber disse selskaber er ejet af kommunerne men er ikke længere en direkte del af kommunen det betyder at kommunalbestyrelsen ikke uden lovhjemmel kan henlægge myndighedsopgaver til beredskaberne en sådan hjemmel findes ikke i byggeloven

kan der derfor i praksis opstå situationer hvor beredskaberne i deres virke som brandmyndighed ikke har hjemmel til at håndtere akutte problemstillinger og ulovlige forhold der er reguleret i byggeloven det kan for eksempel være hvis beredskabet bliver kaldt til et hospital på grund af en fejlalarm fra

hvis det på stedet viser sig at anlægget ikke virker på den måde som det skal efter byggetilladelsen vil beredskabet

som reglerne er i dag kunne tillade fortsat brug af hospitalet ved at dispensere fra dele af byggetilladelsen dispensationen kunne eksempelvis stille krav om en brandvagt på hospitalet

i stedet skal beredskabet i dag rette henvendelse til kommunens byggesagsafdeling som herefter skal træffe en afgørelse om det konkrete ulovlige forhold det kan betyde at der går uhensigtsmæssigt lang tid inden der træffes afgørelse om sagen og det ulovlige forhold

som led i deres brandsyn bliver opmærksom på at festivalen ikke overholder byggetilladelsen også her vil det ulovlige forhold skulle meldes ind til byggesagskontoret i kommunen det kan være et problem for fortsat at afvikle festivalen hvis den ulovlige situation for eksempel opstår

hvor byggesagskontoret helt lavpraktisk kan have lukket og festivalen

med den foreslåede ændring vil kommunalbestyrelsen fremadrettet kunne give beredskabet lov til på stedet at dispensere fra konkrete krav i byggetilladelsen hvis der på anden vis kan opnås et tilsvarende brandsikkerhedsniveau muligheden for kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter til beredskabet omfatter alene situationer hvor kommunalbestyrelsen forinden har vurderet at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold efter byggeloven kommunalbestyrelsen får med andre ord mulighed for at give beredskabet lov til at handle når det alligevel er ude og udføre sit arbejde for eksempel ved et brandsyn med ændringen vil vi i de nævnte tilfælde kunne sikre et forsvarligt niveau for personsikkerheden fordi beredskabet vil kunne handle på stedet når det

fordi beredskabet på stedet vil kunne tillade

eller et lignende område frem for at bygningen eller området lukkes ned indtil kommunalbestyrelsen har truffet en afgørelse i sagen med ændringen vil det for eksempel også være muligt for beredskabet at træffe afgørelse om at et festivalområde kan indrettes anderledes end det er tilladt ifølge byggetilladelsen hvis arrangøren på dagen ønsker

en tydeliggørelse af hjemlen til årligt at pristalsregulere det mindre faste gebyr som udgør

hvor meget kommunalbestyrelsen kan opkræve som fast gebyr for byggesagsbehandlingen samtidig skrives gebyrloftet ind i

kommunalbestyrelsen kan som hidtil også vælge at opkræve gebyr efter tidsforbrug

tusind og seksten og blev dengang fastsat til tusind kroner for det tredje foreslås en ændring af mere lovteknisk karakter som en konsekvens af

til at have en eu forordning som er direkte gældende med forslaget

overtrædelse af eu forordninger

ikke idømmes straf direkte med henvisning til overtrædelse af byggevareforordningen i stedet straffes der for overtrædelse af markedskontrolbekendtgørelsen

man skal derfor så at sige gå en juridisk omvej for at opnå formålet om at straffe efter disse eu regler på byggeområdet eftersom forordningen gælder umiddelbart i danmark bør der også

strategi for bedre og mere luftfart

gode flyforbindelser er en vigtig

nerve i forhold til at skabe vækst

nye investeringer når vi kigger på for eksempel københavns lufthavn

vi har så centralt placeret en lufthavn med så gode øvrige infrastrukturmuligheder at det hænger sammen med både motorvejsnet togforbindelse metronet

afgørende for at mange gerne vil placere deres virksomhed netop i københavnsområdet

havde vi nok næppe fået hvis ikke det var fordi

en supercentralt placeret lufthavn som også har hubfaciliteter med

betyder kolossalt meget for et samfunds udvikling derfor er vi socialdemokrater også glade og positive over at regeringen har igangsat

vi har fulgt det tæt og der har været tidspunkter i forløbet hvor regeringens engagement har været meget stort

også været rundt omkring mange forskellige ting også her

de sådan mere rammebetingelsesagtige dimensioner i det og hvor det her lovforslag så bliver udmøntet med fokus på at det nu skal være nemmere

socialdemokrater kan støtte og bakke op om det virker rigtig positivt at der skal være

nogle bedre rammevilkår for dem der vil

at at de her takster der er i lufthavnen

et fokus på at det hænger sammen med de omkostninger man har og at ministeren får beføjelser til at gribe ind hvis det bliver for omfangsrigt det er rigtig positivt også muligheden for at følge den udbygning der er af flyvestationer giver mening

andre har en vis bekymring

ministeriet svarer rimelig fornuftigt på det i høringssvarene men

synes der er mange rigtig gode dimensioner i det her også for os som forbrugere er det positivt at vide at man opstiller servicemål så sådan noget som at man ikke skal vente for længe

er noget der betyder noget flyver man meget

en sand dræber at stå der og skulle vente i en lang kø for at blive

så positivt nok

gerne benytte lejligheden her til at adressere at der er nogle udfordringer derude for det undrer os lidt at regeringen tilsyneladende fuldstændig har skruet ned for ambitionerne i forhold til at have

det eu perspektiv at vi på europæisk niveau prøver at lave en klar strategi for at undgå social dumping i luftfartsbranchen

store mellemøstlige flyselskaber ingen nævnt ingen glemt opererer på en måde hvor de for det første er statsstøttede og på den måde kommer ind og dumper markedet og for det andet har arbejdsvilkår som nærmer sig

man nærmest videoovervåget bliver man gravid bliver man fyret med det samme har man bare en smule sygdom bliver man fyret med det samme løn og arbejdsvilkårene er også nogle gange tvivlsomme i usa har man valgt at være anderledes ambitiøs i forhold til hvem der får lov

der lever op til amerikanske løn og arbejdsvilkår det er dem der får lov at flyve

nogle af de her såkaldte sandkasseselskaber holdes ud i strakt arm

der kunne man godt i forbindelse

man kunne også i præsentationen af lovforslaget gå ud og sige hvad man har tænkt sig at samle op på eu mæssigt det er

vi skal ikke have en situation hvor det er

danmark der laver en hel masse så vi mister konkurrencefordele i forhold til tyskland og sverige det det nytter ikke noget vi skal kunne løfte det her på et europæisk niveau men vi kunne godt adressere det bare en smule

af et andet møde og ikke er nået tilbage i

justering af de gældende regler lovforslaget indeholder blandt andet en hjemmel til at ministeren kan fastsætte nærmere regler om service og kapacitetsmål på flyvepladsernes

og sikre at der kan fastsættes nærmere regler om tilsyn og håndhævelse af disse regler

der sikres et sanktionssystem i tilfælde af at målene ikke overholdes lovforslaget indeholder også en hjemmel til at ministeren kan fastsætte regler om at flyvepladser jævnligt skal levere oplysninger vedrørende flyvepladsens økonomi og luftfartstakster formålet er at myndighederne kan føre tilsyn

eus regelkrav om at disse skal være omkostningsrelaterede endvidere indeholder lovforslaget en bestemmelse om at ministeren kan fastsætte regler om en efterreguleringsproces som følge af at de skønnede indtægter og omkostninger ikke svarer

kr nedsættes det nu til fire

en hjemmel til præcisering af de gældende regler for tilladelser og godkendelser af

gøre det helt tydeligt at væsentlig større udbygninger og ændringer for

det skal ske for at man fremadrettet har mulighed for at udbygge

øgede og voksende passagertilstrømning

flere terminaler og større flyparkeringsområder og ikke mindst ændre

lovforslaget her følger vi op på regeringens visionære luftfartsstrategi fra

hele meningen med den luftfartsstrategi er at vi styrker og fastholder danmarks position som et attraktivt og førende luftfartsland det er rigtig godt for danmark at vi har en omfangsrig luftfart en blomstrende luftfart så vi har mange ruter

det er også meget vigtigt at vi har en rigtig god og effektiv indenrigsluftfart

som er med til at binde vores land sammen derfor skal vi hele tiden søge at forbedre rammevilkårene og det er lige præcis det vi gør med luftfartsstrategien og så det her lovforslag som følger op på strategien formålet er

gode grundlag for at drive flyvepladser også kaldet lufthavne med stor national og international tilgængelighed reglerne i loven om luftfart skal være medvirkende til at der er en gennemsigtig og jævnbyrdig fastsættelse af takst service og kapacitetsniveau mellem den enkelte flyveplads og luftfartsselskaberne lovforslaget her indeholder hjemmel til at ministeren kan fastsætte regler om service og kapacitet målt

herudover etableres et sanktionssystem i tilfælde af at man ikke opfylder målene

det desuden betyder lovforslaget at der kan fastsættes nærmere regler om at flyvepladser med jævne mellemrum skal indlevere oplysninger som vedrører flyvepladsens økonomi og takster dermed kan vi holde tilsyn med at flyvepladserne overholder eu reglernes krav om at taksterne skal være relateret til de omkostninger så ingen af vanvare kommer til at skrue lidt for meget op for taksterne

det er selvfølgelig ikke til gavn for luftfartsselskaberne og dermed passagererne endelig indeholder lovforslaget en hjemmel til at fastsætte regler om en reguleringsmekanisme for lufthavnstaksterne

som er et vigtigt skridt hen imod at vi styrker danmarks position som et attraktivt luftfartsland og det hører jo også med til historien at netop lufthavnen er med til at skabe tusindvis af arbejdspladser ikke mindst her i hovedstadsområdet men lufthavnene er så sandelig også vigtige ude i provinsen som transportmæssige

venstre savner i det her lovforslag og det er en

om en investeringspulje som kan understøtte de mindre lufthavne

er der store krav til investeringer i sikkerhedsudstyr rundtomkring og det skal der være vi skal have en sikker lufthavn vi skal være trygge ved at sætte os

men det er klart at omkostningerne til

noget sikkerhedsudstyr rammer langt hårdere i de mindre lufthavne i forhold til i de store lufthavne derfor mener venstre at der er brug for at vi får en investeringspulje som kan yde et tilskud når de mindre lufthavne som eksempelvis karup og sønderborg for at nævne et par eksempler skal ud at investere i det her dyre udstyr så jeg håber at ministeren vil tage

at der kunne laves et ændringsforslag

god og stærk og meget præcis ordførertale noget af det vi lægger meget vægt

der skal være bedre vilkår også for de lufthavne der er i provinsen så det er jo rart at høre at venstre også

nedbringe taksterne i københavns lufthavn det betyder rigtig meget for indenrigsluftfarten og vil styrke indenrigsluftfarten så det er helt afgørende det er også afgørende og det ved jeg københavns

lufthavn er meget opmærksom på at der er gode vilkår for passagererne at man kan passere meget smidigt igennem lufthavnen der var nogle problemer og nogle udfordringer for et par år siden

det

til det her forslag det er klart at der skal findes nogle penge derfor skal vi selvfølgelig i dialog med ham der sidder på pengekassen nemlig finansministeren så må vi se om det lykkes jeg håber det lykkes at få det her løst med et ændringsforslag

vi

her udmønter jo noget af den luftfartsstrategi som regeringen fremlagde i juli to tusind og sytten udgangspunktet for luftfartsstrategien er at skabe større tilgængelighed til danmark med fly med andre ord mere flytrafik enhedslisten deler ikke nødvendigvis denne målsætning idet flytrafik er voldsomt miljøbelastende luftfartsstrategien forholder sig jo i virkeligheden praktisk talt ikke til det her problem og især når det kommer til indenrigstrafikken er forudsætningen om mere flytrafik jo håbløs set ud fra et miljømæssigt synspunkt

indædte modstand mod togfonden som netop vil skabe hurtige togforbindelser på tværs af vores land tre timer mellem københavn og aalborg to timer til aarhus det vil jo gøre toget som er den mest

fuldt konkurrencedygtigt

når elektrificeringen er fuldt udbygget når det er sagt erkender vi selvfølgelig at flytrafik er kommet for at blive og at bestræbelserne i nok så høj grad må gå i retning af at udvikle andre brændstoftyper som for eksempel elektrobenzin som er brændstof fremstillet ved elektrolyse med strøm for eksempel fra vindmøller el solceller vil sikkert også blive udviklet som et realistisk alternativ

ligesom luftfartsstrategien som den blev fremlagt handler det her

vi finder en række af forslagene i det her lovforslag ganske fornuftige også selv om de er led i at trække flere rejsende til overordnet er det fornuftigt at staten

tale om væsentlige infrastrukturanlæg med stor betydning

der skal for en god ordens skyld ikke herske tvivl om at enhedslisten helst så at så vigtige infrastrukturanlæg som lufthavne og havne i virkeligheden burde være

at lovforslaget indfører en oplysningspligt for lufthavnene med hensyn til omkostningsniveau og takster og i det hele taget økonomi for at kontrollere at der er overensstemmelse mellem de to størrelser således at taksterne afspejler de reelle omkostninger i lufthavnens forskellige services og i den forbindelse jo altså også indfører et tilsyn

også det er fornuftigt at man får mulighed for at

hvor især diskussionen om tværbanen

de sidste par år har gjort sig kraftigt gældende vi synes også det er fornuftigt at man indfører krav maksimale ventetider i sikkerhedskontrollen ligesom en skærpet kontrol med ventetiden i bagagehåndteringen og grænsekontrollen

muligheden for i den forbindelse at benytte sig

spørge om det påvirker de ressourcer som trafikstyrelsen finansierer ved hjælp af

om det kun går ud over den opsparing som har fundet sted

jeg bemærker jo at nogle af de mange aktiviteter som trafikstyrelsen udfolder med hensyn til tilsyn og kontrol med civil luftfart retter sig

en lang række aktører der ikke betaler afgiften herunder droneførere det må forventes at antallet af droneførere vil stige voldsomt i de kommende år hvorfor der naturligvis også skal bruges mange flere ressourcer

på den her aktivitet lovforslaget her adresserer jo overhovedet ikke det altoverskyggende problem med social dumping

socialdemokratiske ordfører var inde på herunder at en række mellemøstlige selskaber som for eksempel emirates og kuwait noget imod at nævne dem

flyver med betydelig statsstøtte

i europæiske lande man kan vel nærmest kalde det for cabotageflyvning enhedslisten ville bestemt bifalde at man

tog dette problem mere alvorligt og for eksempel lod dette afspejle i mulighederne for måske via taksterne at lægge begrænsninger på antallet af starter og landinger i europæiske lufthavne

og den danske regering er så forhippet på i liberalismens hellige navn

gennemfører en del af regeringens luftfartsstrategi

strategien at der i fremtiden etableres flere daglige afgange fra danmark og ud i verden men også internt i

vil være til gavn for det danske erhvervsliv fordi vi skaber bedre forbindelser til

det vil også styrke sammenhængskraften i danmark fordi det bliver

lettere at rejse på tværs af landet som det allerede er nævnt

og er tilstrækkelig så passagererne ikke

urimelig lange ventetider

sikkerhedskontrollen det sker igennem de såkaldte servicemål

l 154

regeringen ønsker at øge luftfarten ved dels at gøre det billigere dels at etablere flere afgange til og fra danmark

i danmark regeringen og transport bygnings og boligministeren skal have ros for at bekymre sig om udviklingen af mobilitet og transport i danmark men vi kunne dog godt

i

med et ord så vidt jeg husker og det er jo underligt at diskutere et lovforslag fra regeringen som står i kontrast

og regeringsgrundlaget hvori man lover at danmark skal være et foregangsland inden

omstilling og med en satsning på øget flytransport som er

og boligministeren ikke vil tage medansvar for en udvikling af en mere klimavenlig transportpolitik og man må spørge om ministeren mener at transportpolitik overhovedet hænger sammen med klimapolitik

mene at regeringsgrundlaget gælder for alle ministre

i alternativet ser

det altså helt afgørende at alle ministre først og fremmest er klima og miljøministre med flere flyafgange ønsker regeringen at øge danmarks tilgængelighed til gavn for den økonomiske vækst det handler tilsyneladende

om vækst uanset de negative konsekvenser for klimaet

andre mere klimavenlige transportformer som

nævnt af enhedslistens ordfører regeringens transportpolitik ser vi som kortsigtet det sagde vi for tre år siden og det siger vi igen og den belaster ikke kun klima og miljø de manglende hensyn trækker faktisk danmark teknologisk og udviklingsmæssigt

er den største trussel i dag ikke indvandrere

vores generation er den første der mærker konsekvenserne af klimaforandringerne men vi er også den

de her mest presserende problemer

sikre betingelserne for et liv på jorden i fremtiden

syv generationer ude derfor mener vi at vi bør lave en generationskontrakt forstået på den måde at hver gang politikere mødes og forhandler er det vores fælles ansvar at give fremtiden en stemme ingen nye love og aftaler må forringe livsmulighederne for de kommende generationer det ser jeg ikke i det her lovforslag selv om danmarks samlede

og mest radikale forandringer i de kommende år og det bør selvklart også gælde for nærværende flytransport i alternativet foreslår vi derfor at alle indenrigsfly skal være eldrevne i to tusind og fyrre

vil gerne være sikker på at jeg forstår det rigtigt at alternativet er modstander af at vi har en velfungerende lufthavn i

og argumentationsformer som den eneste valide argumentationsform når vi snakker om at udvikle samfund og miljø så ja alternativet mener

jeg står ikke og siger at vi skal have færre flyafgange jeg står og siger at vi skal prioritere klima og miljø så hvis vi kan finde frem til et

er modstander af økonomiske argumenter det er ret tydeligt når man ser på alternativets politik som jo er fuldstændig blottet for økonomiske argumenter men spørgsmålet

hvem skal betale for det velfærdstab som

som ville betyde at der var langt færre penge

ordføreren overhovedet ikke har læst alternativets skattepolitik

det er tydeligt i vores

rigtig vigtigt for danmark og ikke mindst dansk erhvervsliv jeg er overbevist om at rigtig mange virksomheder ville finde et andet sted at have deres hovedsæde hvis ikke man blandt andet her fra københavn kunne flyve til de væsentligste vækstmarkeder rundtomkring i verden det handler både om at kunne komme ud og sælge varer men selvfølgelig også om at trække folk ind fra udlandet for

har en god politik for hvad vi gør ved lufthavnene i danmark de her lufthavne er jo det der lidt teknisk hedder et privat monopol det er nogle private fonde der ejer blandt andet københavns lufthavn selvfølgelig er der en mindre lufthavn i roskilde men i det store og hele kan man jo ikke bare vælge en anden lufthavn

det vigtigt at man fra statens fra fællesskabets side kan regulere sådan et privat monopol jeg tror ikke jeg røber nogen hemmeligheder her ved at sige at der har været rimelig stor diskussion om hvorvidt københavns lufthavn tager for høje takster over for luftfartsselskaberne om servicen er for dårlig over for os borgere og om man investerer for lidt

overbeviste om at en regering uanset hvem det er og vi fra samfundets side får mulighed for at regulere en lufthavn sådan at

er i overensstemmelse med at kunne udvikle lufthavnen til gavn for os alle

en rigtig god idé der har også været stor diskussion mange steder om security altså sikkerhedsindtjekningen i københavns lufthavn om den har været for dårlig efter at man nedlagde indenrigsterminalen det har fyldt rigtig meget i den landsdel jeg kommer fra

så der er ordentlig service for passagererne det kan vi også støtte op om så synes jeg at enhedslisten

rigtig godt ordførerindlæg og sagde at selvfølgelig skal vi arbejde videre med at få gjort luftfarten grønnere det kan både være at bruge den benzin eller diesel bedre det kan også være at udvikle nye former for diesel som er mere bæredygtige og selvfølgelig også

giver ministeren bemyndigelse til

ikke bare i hovedstaden men i hele

og det er meget vigtigt at den fungerer så godt som muligt

det var meget uborgerligt at vi skulle til at regulere

private erhvervsdrivende og

selv skulle finde ud af at sørge for at tingene fungerede

tale om et monopol her og der er der gode økonomiske grunde for at man

fordi det ikke er sikkert at monopolet er udsat for nok konkurrence til at det af sig selv sørger for at der er kapacitet nok og at servicen er god nok så det er ikke sikkert at markedskræfterne fungerer på den måde som markedskræfter ellers gør så godt på alle andre sektorer når det handler om luftfart og et lufthavnsmonopol der kan samfundet godt blive rigere af at man laver noget god regulering det kan være svært og der ligger derfor en vigtig opgave

men det er nok nødvendigt med en vis form for regulering for at sikre at lufthavnen udvikler sig så godt som muligt at man får den kapacitet der skal være og at sikkerhedskontrollen og andre elementer i lufthavnen fungerer snarere end at det bare

københavn som er så afgørende for danmarks økonomi

tak jeg oplevede ikke at ordføreren svarede ordføreren fik sagt noget om

matthisen spørge mere præcist fordi herre roger courage matthisen spurgte om vi havde nogle bud på hvordan vi reducerer

spørgsmål der blev stillet når man så spørger om hvilke

svaret at vi går ind for at vi bruger kvotesystemet

det lovforslag som vi behandler i dag har til formål at styrke grundlaget for at der bliver etableret flere ruter og flere daglige afgange til og fra danmark og

til gavn økonomiske vækst beskæftigelsen og sammenhængskraften mellem landsdelene med lovforslaget foreslås gennemført en række konkrete initiativer som udspringer af regeringens luftfartsstrategi og som kræver justering af gældende regler i lov

servicemål for ventetiden i sikkerhedskontrollen således at situationer med lang og uforudsigelig ventetid undgås oplysningspligt så trafik bygge og boligstyrelsen bedre kan føre tilsyn med at lufthavnstakster lever op til eu reglernes krav om at disse skal være omkostningsrelaterede mulighed for efterregulering af lufthavnstaksterne hvis de skønnede indtægter og omkostninger for en flyveplads ved udgangen af en takstperiode konstateres ikke at svare til det som er beregnet ved fastsættelsen af taksterne

ville efter min mening ikke være nødvendigt hvis

statsunderstøttet monopol flere har nævnt det her med at lufthavnen er et monopol og det er også rigtigt den er et regionalt monopol

fly fly af sted

nervøs for monopoler i sig selv men jeg er nervøs for de monopoler som er beskyttet af staten mod konkurrence og

københavns lufthavn og det er lufthavne generelt og det er der naturlige grunde til men men staten kan ikke acceptere at enhver virksomhed etablerer en ny lufthavn et hvilket som helst sted i danmark

hen for mange gener forbundet med lufthavne af støjmæssig karakter miljømæssig karakter

luftfartsikkerhedsmæssig karakter og alt det gør at der er en meget striks regulering som gør at

kunder og flyselskaber vil blive udsat for konkurrence fra en ny lufthavn der måtte opstå og det er det der gør

det er fuldstændig rigtigt som det er sagt at det er

hundrede og fire og firs som

at sikre at vi bedre kan efterleve reglerne vedrørende et i øvrigt bredt ønske her i folketinget om en stærkere indsats på hvidvaskområdet blandt

er blandt andet udtryk for

en styrket indsats på hvidvaskningsområdet

således at der skabes et retligt grundlag for at gribe ind over for hvidvaskere og

ledende medarbejdere der ikke lever op til det ansvar som de måtte have i den finansielle sektor det

de her medarbejdere deres arbejdsopgaver i

der sikres endvidere mulighed for i yderste konsekvens at inddrage finansielle virksomheders tilladelse til at drive egentlig finansiel

skærpede krav i forbindelse med genanvendelse af sikkerhedsstillelse i forbindelse med investeringer det har til formål at styrke gennemsigtigheden og stabiliteten på det finansielle marked samt også internt i de finansielle virksomheder finanstilsynet får også øgede beføjelser med lovforslaget

ganske fornuftigt det vedrører blandt andet krav om meddelelsespligt til finanstilsynet for eksterne revisorer som opdager bekymrende forhold

får finanstilsynet også nu muligheder for at gribe tidligere ind over for

i lovforslaget er defineret som nødlidende virksomheder nu skal man så kunne gribe ind over for virksomheder som er det der er beskrevet som forventelig nødlidende

tidligere end normalt og

set kun et lille hjørne af det et af de andre store elementer handler om regulering

af solvenskravene inden for realkreditten og

når jeg læser nationalbankens høringssvar

rekapitalisering er i modstrid med udviklingen inden for risikostyring gennem mange år og imod den danske tilgang … det giver incitamenter til at øge rislkotagningen og øger dermed risikoen for at staten må træde til og garantere realkreditinstitutterne i en situation hvor samfundsøkonomien i forvejen er presset

vi gør vi synes vi i en række sammenhænge i øvrigt diskuterer hvad der skal ske med realkreditten og realkredittens fremtid herre pelle dragsted har jo selv været yderst involveret i spørgsmålet om nykredit hvor

der er blevet fundet en model med pensionskasser som var

ti år efter finanskrisen

meget stor regning fordi

kapitalisering i den danske finanssektor

og i sidste ende skal den kapitalisering jo hentes

jeg har selv været med til at lave jeg ved snart

og jeg synes da det er glædeligt at enhedslisten går så meget op i

ny lovgivning i søen endda så meget at nogen som i øvrigt

vi kan sagtens diskutere om der er behov for yderligere opstramninger for at sikre stabiliteten i i den finansielle sektor det

nok at et af de steder hvor vi så har taget fat

indledningen af lovforslaget gennemfører en række ændringer af det finansielle område blandt andet som led i den styrkede indsats mod hvidvask

noget odiøst i den sætning men jeg vil sige at

det er alt godt fra havet det er i hvert fald en lang række af forskellige delinitiativer

ligger i lovforslaget men det skal ikke ændre på at

er positivt indstillet over for alle de elementer som

vi synes det er fint at vi forbedrer finanstilsynets mulighed for at kunne gribe ind over for virksomheder der groft eller

aftaler som vi jo også har lavet både på skatteområdet og og erhvervsområdet i forhold til

sådan set ganske ganske fornuftigt at vi får stillet større krav til ledelsesmedlemmer i den her type af virksomheder inden for den finansielle sektor det er også et element som jeg synes giver

sund fornuft så lægges der op til nogle nye typer af alternative investeringsfonde og det er selvfølgelig fint at vi får en sidestilling imellem den danske del af branchen og den udenlandske således at konkurrencen vil foregå på et

grundlag det hilser vi i dansk folkeparti velkommen med hensyn til gældsbufferen for systemisk vigtige koncerner og realkreditinstitutter

også det som der var lidt debat om for lidt siden hvor om det så er fornuftigt eller forstandigt eller om det er begge dele

positivt indstillet over for det set i forhold til at hvis ikke vi gør det som som vi gør med

til ugunst for den troværdighed som vi

til enhver tid

kan håndtere krisesituationer

står i lovforslaget i forhold til de enkelte

der skal investorerne jo have en stor tillid til dem det skal sikre at vi derved også får en stor efterspørgsel på danske obligationer

hvilken rente de enkelte obligationer ender med

låntagere så

vi kan støtte det jeg vil gerne sige afslutningsvis at hvis man kigger på høringssvarene set i forhold til det med hvidvaskområdet så synes jeg måske at erhvervsministeren skulle sætte sine

lovforslaget lægger op til at der reelt vil kunne foretages en uens praksis i forhold til hvornår finanstilsynet kan trække en virksomheds tilladelse eller inddrage en registrering

ej jeg synes det er vigtigt at vi får det præciseret

er blevet nævnt at vi udmønter

brede politiske aftale om en styrket indsats mod hvidvask som vi indgik i den finansielle forligskreds tilbage i juni sidste år og så er der en række ændringer i den finansielle lovgivning som følge af eu regulering på området og en masse mere jeg tror ikke tiden tillader at jeg gennemgår dem alle sammen

centrale ting er selvfølgelig blevet nævnt men jeg vil alligevel fremhæve de vigtigste ting for hvidvask

noget som fylder meget og det er vigtigt at vi

derfor er der blandt andet et skærpet ledelsesansvar

også en

at hvis der eventuelt er en manglende efterlevelse af reglerne

indgå i egnetheds og hæderlighedsvurderingen

direktionsmedlemmerne det betyder også at finanstilsynet fremover vil have mulighed for at påbyde en virksomhed at afsætte den hvidvaskansvarlige hvis vedkommende ikke formår at

så er finanstilsynet der afskediger folk nej det er opgaven man bliver frataget men man kan stadig væk være ansat i den pågældende

særlig grove eller gentagne tilfælde hvor man overtræder hvidvaskloven har

det vil selvfølgelig være det ultimative indgreb

grove handlinger

er der en række initiativer til grundlæggende at sikre en robust og effektiv afviklingsplanlægning og håndtering af nødlidende institutter

summen af kapitalkrav gældsbufferkrav og netkrav udgør mindst otte procent af de samlede passiver i de systemisk vigtige finansielle koncerner og realkreditinstitutter

det skal være med til at underbygge at der er en høj grad af tillid til koncerner pengeinstitutter og realkreditinstitutter i danmark det har vi alle sammen brug for og det har vi stor gavn af både private forbrugere men også virksomheder for det er med til at sikre at man kan få finansielle ydelser til

der er det afgørende at der er tillid til de finansielle aktører på på markedet der indføres også en ny kreditorklasse i konkurshierarkiet og det giver god mening da det kan skabe større klarhed om gældsinstrumenters placering og medvirke til en mere retvisende prissætning til gavn for institutter og

yderligere eu regulering ud over det med kreditorklassen

en ændring af grænsen for hvornår et prospekt skal anmeldes til finanstilsynet

otte million kroner og der er såmænd endnu flere elementer

skabe mulighed for nye

investeringsklasser hvor vi har et lille hul i markedet

som findes i vores nabolande

vi sikrer de muligheder herhjemme således at konkurrencen og valgmuligheden for forbrugerne kan blive endnu større så bundlinjen er at vi står med en lang række forskellige elementer som grundlæggende handler om styrke tilliden til den finansielle sektor skabe større klarhed

såkaldte bunkeforslag vi desværre ofte behandler på det finansielle område

cirka fem hundrede sider tung

om en række komplicerede ændringer af allerede kompliceret lovgivning det bliver præsenteret som

handler om hvidvaskning er kun et lillebitte hjørne af et meget omfangsrigt

som er nødvendig på det finansielle område rejser spørgsmålet om hvorvidt det at overlade det her område fuldstændig til private på frit motiverede virksomheder er den rigtige løsning

på grund af forslagets omfang

helt umuligt at nå at behandle de forskellige dele

jeg synes er mindre godt det som

det er nogle gode opstramninger og tiltag der bliver indført der for at

misbrug der er sket i den finansielle sektor

men indtil videre uden held

men som sagt er det kun er en

omfangsrige lovforslag der er

gælder blandt andet det at man sætter

mere usikker situation

lovforslaget er ringere reguleret og hvor finanstilsynet har mindre indsigt

i den finansielle sektor tværtimod der er rigeligt med muligheder og krumspring man kan gøre

vil bare gøre hele det her område til et endnu større vildnis som bliver langt sværere for almindelige borgere at

og som tjener interessen

for at få placeret

af ideologisk karakter

fra folk med mine politiske anskuelser

det her med at man undtog realkreditten

må sige at i enorme udbetalinger af udbytte vi lige nu ser fra de banker

så bliver altså svært for mig at fastholde ideen om at der ikke skulle være råd til at kapitalisere realkreditten bedre

der er plads til det

nationalbanken nationalbanken med et så kritisk høringssvar

hvis vi kommer ud i en krise at man igen kan risikere at skatteyderne kommer til at hænge på regningen de vil anspore til en mere risikobaseret adfærd i de koncerner som omfatter realkredit og når

den kritik som er rejst fra

næste ordfører jeg kan se i salen er fru lisbeth bech poulsen

som flere af mine kolleger har været inde på er der mange mange forskellige elementer i l en hundrede og fire og firs det lovforslag som vi behandler i dag

forbedringer og det omfatter blandt andet finanstilsynets muligheder for bedre at kunne gribe ind over for

der håber jeg også at vi når vi nu med det her lovforslag forbedrer finanstilsynets muligheder for

et andet tidspunkt når det er mere passende netop diskuterer finanstilsynets rolle

og muligheder og habilitet i forhold til

faldt til jorden med et brag efter at have spekuleret i oliepriser

manipulerende og misvisende men fordi man ikke overholder reglerne om

slække på kravene eller fjerne dem

forhold til gældsbuffere og

mange år dyrket den her

romantiske fortælling om dansk realkredit noget særlig dansk

igennem to hundrede år har givet

danskere mulighed for at få billige lån

helt særligt var afskåret fra

ejer mange af realkreditinstitutterne

realkreditsektoren og resten af den finansielle sektor

i store træk ikkeeksisterende derfor er

sige tid til at

her romantiske forestilling om realkredit som noget særligt enestående og for sig selv

en integreret del af finansielle supermarkeder og når vi kan se at en stor del af det

bliver kanaliseret videre til bankerne og udbetalt som udbytter til aktionærerne vi har set at nogle af landets største banker har rekordoverskud og at de betaler rekordstore udbytter delvist finansieret

af den profit der bliver skabt inden

derfor giver den opdeling ikke mening længere det gør indtryk når nationalbanken

og nogle særkrav til realkredit som måske giver så meget mening længere når vi ser

hvor tæt sammenbundet de er med resten af den finansielle sektor

mange ubesvarede spørgsmål som som vi skal diskutere

vil jeg stille en masse skriftlige spørgsmål

det plejer også at være sådan at når der er partier der har

lovforslaget som vi behandler nu

bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og for at starte med det sidste altså hvidvask og terrorfinansiering

som vi lavede her i forligskredsen sidste sommer de initiativer som vi gennemfører nu i forlængelse af aftalen drejer sig om øget anvendelse af egnetheds og hæderlighedskravet og mulighed for i særlig grove tilfælde at inddrage finansielle virksomheders tilladelse til at drive virksomhed samt et øget ledelsesansvar for bankens ledelse det konservative folkeparti er jo en del af aftalen om en styrket indsats mod hvidvask og derfor støtter vi naturligvis også de initiativer som der foreslås i lovforslaget hvidvask og terrorfinansiering skal vi bekæmpe og vi skal gøre vores yderste for at sikre at danske finansielle virksomheder har et skarpt fokus på at undgå at blive brugt eller misbrugt til hvidvask eller anden kriminalitet det konservative folkeparti støtter at vi strammer reglerne på området som vi gør med det her lovforslag ligesom vi tidligere har strammet lovgivningen den finansielle sektor har allerede kvitteret ved at skrue op for monitoreringen af uretmæssige

der nu er langt over tusind årsværk i den danske finanssektor som er beskæftiget

at bekæmpe hvidvask og andre former for økonomisk kriminalitet og det tager vi som et tegn på at bekæmpelsen af hvidvask er noget man tager meget meget seriøst i branchen

en stor effekt lovforslaget indeholder ud over indsatsen mod hvidvask også en række initiativer som har til formål at sikre at den finansielle branche bliver mere robust i en situation hvor for eksempel en krise skulle indtræffe og de initiativer har

hvor man foreslår at hæve grænsen fra de nuværende fem million euro til otte million

hvornår et prospekt skal anmeldes til finanstilsynet

jeg jo konservative som som et parti som i den grad

plejer at have en respekt for

de samfundsinstitutioner som er sat i verden for

kommer til at tage forkerte beslutninger og derfor vil jeg

bekymrer ordføreren for konservative at nationalbanken er så kritisk i sit høringssvar i forhold til

i tilstrækkelig grad går ind og

jeg har selvfølgelig respekt for at man i nationalbanken kan have en holdning

men jeg synes grundlæggende at vi har en rigtig solid sektor i danmark i

klarede sig rigtig godt og det er et tegn på at selv når krisen kradser

de udbytter der er blevet udbetalt i de seneste år er jo ikke

er nødvendige for at tiltrække investorer så selvfølgelig kunne man polstre sig selv hvis kravene blev stillet ligesom man også kan gøre det med den kontracykliske kapitalbuffer som som er på vej

forhold til de finansielle institutioner

som jeg sagde i mit første svar har jeg selvfølgelig respekt for at man har en holdning i nationalbanken

kan man have en holdning til men jeg synes jo bare at erfaringen viser

rigtig rigtig solidt og det er rigtig solidt og selv i kriseårene var det stadig væk solidt og klarede sig rigtig godt

har rigtig høje ratings rundtomkring

have et højt afkastkrav på linje med

mere risikable investeringer det er det ene men nu blev det proppet ind i den samme diskussion

generalforsamling og har et afkast på tretten

er det ikke det man normalt vil kalde overnormal profit i forhold til at noget af det jo

og som bliver ført over banken videre ud til

spørgeren blander tingene lidt sammen

man på den egenkapital man stiller til rådighed som pengeinstitut uden at jeg kender det eksakte tal men selvfølgelig vil man alt andet lige kræve et højere afkast på den egenkapitalfinansiering man stiller til rådighed

i modsætning til fremmedfinansiering så spurgte

jo markedet skal bestemme det er et marked der bestemmer rentefastsættelsen og jo

aktionærerne får stillet i udsigt af

det så fjerde gang jeg får det samme spørgsmål jeg har helt overordnet

holdning at vi skal lade markedet

siger her jamen så vil det alt andet lige blive dyrere at være boligejer så vil bidragssatserne stige fordi der vil være et krav om at de penge man stiller til rådighed for markedet

så uanset hvordan man vender og drejer det her hvis man følger de anbefalinger

lovforslaget gennemføres en række initiativer som ét mål at understøtte tilliden til de finansielle virksomheder og det finansielle system som sådan samt robuste finansielle markeder når man sådan læser høringssvarene synes jeg man kan se at der er en generel positiv opbakning til forslagene fra sektoren og det synes jeg selvfølgelig er positivt

finans danmarks høringssvar om ens praksis på tværs

derfor har vi også taget højde for finans danmarks

vi har rettet lovforslaget til så der er ensartet praksis for hvornår finanstilsynet kan inddrage en registrering eller trække en tilladelse

jeg gerne vil fremhæve hvidvask og krisehåndtering af penge og realkreditinstitutter med lovforslaget udmønter vi dele af vores aftale i den finansielle forligskreds om en styrket indsats mod hvidvask med videre ledelsesansvaret i danske pengeinstitutter i forhold til hvidvaskområdet foreslås skærpet for at sikre og tilskynde til at der er den nødvendige fokus på området manglende efterlevelse af reglerne på hvidvaskområdet skal således fremover indgå i egnetheds og hæderlighedsvurdering af ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder anvendelsen af egnetheds og hæderlighedskravene foreslås desuden udvidet til også at omfatte den hvidvaskansvarlige i institutterne hermed sikres det at vedkommende varetager stillingen på forsvarlig vis

kan påbyde virksomhederne at afsætte den hvidvaskansvarlige såfremt vedkommende ikke lever

som eksempler på særlig grove overtrædelser kan nævnes undladelse af at overvåge kunder som udgør en særlig risiko eller forsætlig eller groft uagtsom undladelse af at indhente oplysninger om kunderne

derudover indeholder lovforslaget visse initiativer til at sikre en robust og effektiv afviklingsplanlægning og håndtering af nødlidende institutter lovforslaget indebærer blandt andet en ændring af niveauet for gældsbufferen så det sikres at summen af

systemisk vigtige finansielle koncerners eller realkreditinstitutters kapitalkrav gældsbufferkrav

passiver det som vi kalder nep kravet altid vil udgøre mindst otte procent af de samlede passiver ændringen skal være

underbygge tilliden til de systemisk vigtige koncerner og realkreditinstitutter i danmark med lovforslaget indføres endvidere en ny kreditorklasse i konkurshierarkiet hvormed der skabes større klarhed om visse gældsinstrumenters placering den øgede klarhed og transparens

til gavn for institutterne selv og investorerne i øvrigt det følger af eu reguleringen og er endvidere et ønske fra sektoren endelig indeholder lovforslaget en række ændringer som følge af eu reguleringen blandt andet implementerer lovforslaget de fornødne ændringer som følge af prospektforordningen hvormed grænsen for hvornår et prospekt skal anmeldes til finanstilsynet

ministerens redegørelse det vedrører det her spørgsmål som jeg har

nationalbankens synes jeg meget kritiske høringssvar

når jeg læser regeringens høringsnotat

synes jeg ikke rigtig man giver et udfyldende svar på det som der bliver sagt for det det nationalbanken jo skriver er at de mener at det de kalder fastholdelsen af en ikkerisikobaseret tilgang til realkreditinstitutternes rekapitalisering er i modstrid med udviklingen inden for risikostyring gennem mange år og imod den danske tilgang til finansiel regulering som ellers fremføres i internationale

i en situation hvor samfundsøkonomien i forvejen er presset

vil være muligt at udarbejde troværdige afviklingsplaner for realkreditinstitutterne

er jo ikke som spørgeren på i nogle af de andre spørgsmål til et par af ordførerne et spørgsmål om solvenskrav

solvenskrav at gøre det der lægges op til med lovforslaget er at

kan øges for at sikre en troværdig afviklingsplanlægning

som jeg forstår det jeg har læst både forslaget og høringssvaret

har man indført en gældsbuffer som man så ændrer

det her forslag men det som nationalbanken siger er at det rigtige at gøre var at fjerne undtagelsen

at vi nu stiller

ej og der er holdningen

en robust og effektiv afviklingsplanlægning for det som vi kalder sifier og det er også de realkreditinstitutter som er sifier og der er det klart min vurdering at de her krav er

ret kompliceret lovforslag som indeholder ret så

kan være nødvendigt for ellers ville vi få rigtig mange lovforslag her i salen men jeg

lagt flere forskellige ting ind end det er muligt

derfor at anvende at anvende betegnelsen aif værdipapirfond så aif betegnelsen integreres i navnet

dermed tydeliggøres at der er tale om en aif

vk’er betegnes

rettet lovforslaget til

for hvornår finanstilsynet kan inddrage den her registrering eller trække en tilladelse hvis man hvis man overtræder hvidvaskbestemmelsen

ligesom det der var svaret også til den bemærkning der var

hans kristian skibby i forbindelse med

var ikke i tråd med det andet som jeg nævnte i min ordførertale

set en anden bekymring som var kommet fra finans danmark så det har ikke noget

føler bare trang til ligesom at illustrere at når vi sidder som lægdommere her i parlamentet og skal gennemgå et lovforslag på fem hundrede sider

at tage de her høringssvar rimelig seriøst så

er forhandlingerne sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til erhvervs vækst og

alle børn fortjener en god start på livet og derfor er vores daginstitutioner en

i socialdemokratiet er vi glade for at det sidste år lykkedes at indgå en bred aftale om vores dagtilbud det er vigtigt med bred politisk opbakning til de institutioner der danner rammen om så store dele af vores børns liv aftalen bygger på et børnesyn hvor børn får lov til at være børn uden at miste fokus på hvor vigtige de første år af ens barns liv er derfor er vi også meget glade for den nye pædagogiske læreplan der giver dagtilbuddene en stærk ramme at arbejde inden for og et godt afsæt for at give børnene en god hverdag vi er glade for at aktørerne ikke mindst

dygtige pædagogiske personale har været så involveret i udviklingen af den nye læreplan og det er helt afgørende for at de store ambitioner bliver ført ud i livet for socialdemokratiet er det helt afgørende at der bliver mere tid og overskud til det vigtigste i vores dagtilbud nemlig børnene det kræver at vi gør op med detailstyringen og giver ledere og medarbejdere mere frihed afbureaukratisering bliver der altid talt meget om men det kniber ofte med at sætte handling bag ordene men med denne aftale

som dagtilbuddene skal tilrettelægge deres arbejde efter og leve op til hverken mere eller mindre det betyder ikke bare at tidligere mål og koncepter bliver erstattet af den nye læreplan men også at forvaltningerne rundtomkring som udgangspunkt ikke kan begynde at pålægge institutionerne alt mulig andet så vidt jeg ved er det første gang vi ikke bare skriver hvad kommunerne skal men også hvad de

samlet set står vi i dag med et godt forslag til en ny dagtilbudslov som socialdemokratiet naturligvis støtter der bliver taget flere skridt i den rigtige retning men det ændrer dog ikke ved at der stadig er meget tilbage at ønske særligt i forhold til de mest udsatte børn og regeringens økonomiske politik der gør det meget svært at sikre hænder og tid nok i landets daginstitutioner lad mig lige til sidst nævne i en lille parentes at vi har et udestående

en aftale fra sidste år om styrkelse af dagtilbuddene

hvor vi var nogle stykker der syntes at

nu skulle der også afsættes nogle flere penge til dagtilbuddene

den måde at vi synes det er vigtigt at vi også her på christiansborg bidrager til at alle børn får en god start på livet med lovforslaget styrker vi den tidlige indsats

i en tidlig alder og de har brug for at dette foregår i

miljø udover at styrke kvaliteten i dagtilbuddene

og det glæder mig også rigtig meget

og derfor er der også brug for fleksible pasningsmuligheder med dette lovforslag giver vi også en håndsrækning til nogle af de børnefamilier der kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen vi udvider ordningen for det der kaldes kombinationstilbud så

skæve arbejdstider får mulighed for at få en travl hverdag til at fungere vi giver også forældrene et øget frit valg

sætte mere kvalitet ind i den hverdag der foregår i dagtilbuddene hvis jeg skal fremhæve nogle af de ting som jeg

at det der glæder mig rigtig meget er at leg igen

dagtilbuddene man kan jo godt undre sig

det hele taget har været ude på et tidspunkt men heldigvis var vi enige om at netop leg

det skrevet med ind i loven

fokus på motion og bevægelse i de her tider hvor vi jo hører om at rigtig mange kæmper med

indbyrdes sammenhæng vi synes i

enhedslisten at forslaget indeholder en række særdeles positive forslag til ændringer af rammerne for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde mens vi til gengæld ikke er så begejstrede kan jeg vist godt sige for

kombinationstilbud

der ligger om at åbne for større tilskud til privatinstitutionerne og derfor vil jeg godt sige at vi gerne havde set at lovforslaget havde været opdelt i flere separate

ændring af rammerne for det pædagogiske arbejde vil jeg godt fremhæve

først og fremmest for dens indhold men også for den måde hele

er blevet tilvejebragt på

hvad jeg opfatter som en ret betydelig kursændring i forhold til den pædagogiske tænkning og retorik ikke mindst

gennem en længere årrække jeg opfatter det sådan at man med det her faktisk foretager et klart brud

førskole og læringstænkning der indtil for nylig har været politisk meget dominerende til fordel for et børnesyn som

det er rigtig godt at der igen er kommet stærkt fokus på legens betydning som

og at børnefællesskaberne har umådelig stor betydning

arbejdsmetode der er blevet anvendt ved udarbejdelsen af

jeg overhovedet kan vurdere det jeg har

lange proces der har været frem mod

været lagt stor vægt på en aktiv inddragelse og dialog med de forskellige parter på området ikke alene kommunerne som vi har oplevet det på andre områder

også de pædagogiske medarbejderes organisationer og forældrene der er blevet brugt tid på at inddrage viden og erfaring fra områdets praktikere og resultatet er efter min opfattelse blevet derefter det er rigtig betryggende at det i lovbemærkningerne også er præciseret at staten og kommunerne ikke efterfølgende skal pålægge dagtilbuddene andre tiltag som supplerende læreplaner mål eller koncepter som rækker ud over den pædagogiske læreplan udover forslaget om

en ny pædagogisk læreplan indeholder lovforslaget flere andre ændringer af loven som enhedslisten kan bakke

det gælder justeringen af dagtilbudslovens formålsbestemmelse og det gælder ændringerne i bestemmelserne om forældreindflydelse

den pædagogiske kvalitet og tilsynet med de private børnepassere men vi er til gengæld ikke enige i forslaget om at man åbner for en øget anvendelse af private børnepassere sådan som der lægges op til i lovforslaget vi synes det er beklageligt at private børnepassere

fritages for de pædagogiske krav og tilsyn som ellers generelt lægges ud over området og vi synes

at tilgodese den fleksibilitet som vi i der skal være

med en ordentlig pædagogisk kvalitet ved at udvide åbningstiderne

daginstitutioner og den kommunale dagpleje endelig vil jeg sige at vi heller ikke kan støtte den del af forslaget der åbner for en forøgelse af tilskuddet til privatinstitutionerne det ikke den store bevægelse men vi er bange for at det er et lille yderligere skub til en privatisering af området som jeg nævnte indledningsvis synes jeg det havde været fornuftigt at

at det overordnet består af to dele hvoraf den ene del omhandler det

der skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene og den anden del drejer sig om fleksibiliteten jeg vil derfor godt opfordre ministeren til at overveje

den pædagogiske kvalitet og den pædagogiske læreplan

de mange aktører der har bidraget positivt og konstruktivt til den her

giver man de pædagogiske rammer i dagtilbuddene et eftersyn man prøver at øge fleksibiliteten for de forældre som

beslutter en ny standard for kommunens dagtilbud så har

de nuværende regler skal private alene leve op til de kriterier de er godkendt under jeg synes det giver rigtig god mening at man som kommunalbestyrelse har mulighed for at beslutte at man ønsker et kvalitetsløft i dagtilbuddene

hver dag bliver næsten alle danske børn afleveret i dagpleje vuggestue eller børnehave i sin tid fandt

dagtilbuddene for at kvinderne havde et sted at aflevere børnene så de selv

vi går stadig væk på arbejde men det er

for uambitiøst i dag er dagtilbud hverken opbevaring eller pasning det er en mulighed for at give en skøn hverdag sammen med andre børn det er for børnenes skyld

drømme om at sige at børn bare går i skole fordi forældrene er på arbejde

skolen er jo vigtig i sig selv

de starter i skole de første måneder og år af vores liv er de mest afgørende derfor

at vi anerkender dagtilbud på højde med skole barndommen og det gode børneliv har

i sig selv børnene skal have deres egen lov det er det vigtigste vi gør

havde været endnu mere ambitiøse i forhold til noget økonomi og

endnu flere penge det har vi gjort i vores

rigtig stor grund til at glæde sig over det lovforslag som vi førstebehandler nu en af de ændringer som den radikale ordfører

deltog i forhandlingerne sidste sommer

altså de grundlæggende formuleringer som alt andet i loven hviler på

her og nu er af central betydning

at indskrive i formålsbestemmelsen for at legen er grundlæggende og at der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv legen bliver altså skrevet ind som noget grundlæggende det tror jeg ikke den er ret mange steder i verden og det kan vi godt være stolte af og jeg tror der er rigtig mange lande der vil kigge mod danmark når de i fremtiden skal udvikle deres tilbud til børn endelig synes jeg det er værd fremhæve måden som vi har arbejdet på

det og fortrolige samarbejde der har været mellem den pædagogiske forskning de relevante fagforeninger lederrepræsentanter kommuner politikere og andre fagprofessionelle har simpelt hen været eksemplarisk og det burde være den måde som alle store reformer og ændringer blev til på for når man sidder sammen i et lokale med så mange forskellige særinteresser og skal blive enige

der binder os sammen og det er børnene alle som en sidder med et fokus på børn og de automatisk det vigtigste når vi udveksler synspunkter og jeg tror at det er en af årsagerne til at det her lovforslag er blevet så godt

sfs børneordfører er forhindret i at møde i salen i dag og det er derfor mig der skal gøre rede for sfs holdning til lovforslaget vi er glade for den styrkede pædagogiske læreplan fordi vi tror på at den vil øge kvaliteten i vores dagtilbud i virkeligheden er den styrkede

et skoleeksempel på en god politisk proces hvor eksperter og fagpersoner sætter sig sammen og bliver enige om et grundlag der skal gøre hverdagen bedre for en gruppe mennesker i det her tilfælde børnene derfor vil vi gerne rose både den tidligere minister og den nuværende minister der har inddraget sektoren og lyttet til fagpersoner i udarbejdelsen af det

det nye pædagogiske grundlag når dygtige voksne skal tage sig af vores

børn i fremtidens dagtilbud med den nye styrkede læreplan sender folketinget et klart signal om at læringsbegrebet er bredt

er økonomisk godt for samfundet på længere sigt tværtimod tager

at børn er børn og at der er mange

måder børn kan lære på det vigtige er ikke

flueben de voksne kan sætte i et skema når de har lavet en aktivitet med børnene det vigtige er at få skabt et godt pædagogisk miljø med uddannede voksne der kan udfordre børnene og få dem til at trives med læreplanerne sender vi et klart signal om at mange af de nuværende koncepter og kommuneredskaber skal skrottes og erstattes med tillid til de ansatte og et fokus på et bredere læringsbegreb som for eksempel anerkender værdien af den frie leg for at intentionerne i den styrkede læreplan kan lykkes kommer det til at kræve benhårdt arbejde i alle kommuner bør man gå sammen med sin institutionsleder og sine ansatte og finde ud af hvordan man sammen får implementeret læreplanerne på en ordentlig måde og hvordan man

skabt en sund evalueringskultur hvor alle ansatte tør bruge hinanden på en god måde når de skal snakke om hvorvidt de lykkes med målene

i deres høringssvar at man laver et løbende mastertjek og det synes vi er en god idé i sf derudover vil læreplanerne også kræve at der er personale nok på stuerne og at personalet er uddannet de gode tanker og intentioner i læreplanerne vil aldrig blive til virkelighed hvis en pædagog står alene med sytten børn som en undersøgelse fra sidste år viste tre ud af fire pædagoger gør når de voksne står alene med så mange børn ender det med at blive ren brandslukning og alle tanker om at opfylde læreplaner bliver i praksis umulige at opnå i sf kæmper vi fortsat for minimumsnormeringer så der er tid nok til det enkelte barn og så vi ved at dagtilbuddene er stærke pædagogiske læringsmiljøer og ikke bare opbevaring eller et sted

placerer børnene fordi de voksne skal ud på arbejdsmarkedet det ville sf også gerne have understreget i formålsparagraffen

at daginstitutionerne er til for at børnene kan udvikle sig og trives daginstitutionerne er ikke til for at aflaste forældrene men ligesom skolen er

at alle børn fortjener at gå i et stærkt dagtilbud og fordi vi ved at det udvikler

at de også gælder for tiden i sfo inden børnene skal i skole det er rigtig godt at vi får lagt et stærkt pædagogisk indhold

der bliver målet med børnenes tid i den periode som betyder rigtig meget for børnene inden de skal starte

i dagtilbudsaftalen skyldtes det først og fremmest at ministeren ikke ville tillade at sf kunne få noget ændret i aftalen

også dele af aftalen som sf ikke synes er fornuftige det gælder de nye godkendelseskriterier for de private institutioner som vi også gerne havde set gælde for de allerede eksisterende institutioner

at man ikke vil stille de samme krav om pædagogiske læreplaner til de private pasningsordninger endelig mener vi at den del af lovforslaget der handler om kombinationstilbud

ændringerne i kombinationsordningen vil kræve nye arbejdsgange for kommunerne som skal indhente

pasningsbehov passers danskkundskaber og kendskab til danske værdier med videre dette vil

hvor mange forældre har skæve arbejdstider derudover

øges kommunernes tilsynsopgave og ligeledes vil retten til deltidspladser

institutioner og forvaltning kl er bekymret for at en øget brug af deltidspladser vil skabe et pres på kapaciteten og en ringere kapacitetsudnyttelse

derudover centralt at bemærkningerne til loven giver den enkelte kommune ret til at fastlægge rammen for kombinationstilbud og for forældrenes anvendelse af deltidspladser kl vurderer at dette vil være en betydelig

vi frygter altså at kombinationstilbuddene kan være med til at udhule normeringerne

herre

lovforslag l en hundrede og tres er er jo en ændring af dagtilbudsloven men først og fremmest

dagtilbudsaftalen afsatte vi

et stort kompetenceløft med fokus på at styrke læreplanerne

diplommoduler eller læringsforløb som skal gøre dem i stand til at løfte opgaven det er jo meget vigtigt at vi her afsætter midler

kunne styrke kvaliteten

det ganske land som har brug for

styrkes i dagtilbuddene ved blandt andet at fastsætte nye lovgivningsmæssige rammer

læreplaner de nye rammer skal skabe en fælles retning for dagtilbuddene

i udgangspunktet arbejder i trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer for alle børn

forældre med skæve arbejdstider får bedre muligheder for at få passet deres børn

kombineringstilbud og det gør at de

i selve lovforslaget

i danmark det hæver kvaliteten

er et trin op ad stigen og

har været undervejs det er meget flotte ord

de børn som ikke har den bedste bagage med i rygsækken skal trives og lære i dagtilbuddene og vi ved at de første tusind dage er de allervigtigste alle børn skal hver dag opleve et trygt læringsmiljø hvor barnet er en del af et børnefællesskab hvor der er plads til leg og hvor barnet lykkes med noget alle børn skal opleve at blive lyttet til

selv at kunne tage en flyverdragt på eller at turde klatre op på den højeste træstamme ude på legepladsen derfor styrker vi rammen for den pædagogiske læreplan i dagtilbuddet den er udviklet i tæt samarbejde med videnspersoner og praktikere for at sikre at den giver mening og svarer til de udfordringer

rigtig mange af partierne i dag hæfter sig ved den gode proces der har været og jeg får bare lyst til at

et par ord med på vejen og sige tænk sig at dengang man indførte

så det er ret fantastisk at være nået dertil

på tværs om at få styrket den pædagogiske læreplan vi har også justeret formålet med dagtilbuddene så det står helt klart at leg er grundlæggende i det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddene det blevet nævnt

indfører vi en række nye tilbud som skal øge fleksibiliteten og valgfriheden for forældre og det er noget som også blev nævnt af både venstre og liberal

have en mindre presset hverdag og større mulighed for at kunne vælge de tilbud som passer til netop deres familie og der foreslår vi

forældre får ret til at ønske at stå på venteliste til lige præcis det tilbud som forældre ønsker til deres

forældre på barsel får mulighed for et tredive timersdagtilbud til søskende mod en reduceret forældrebetaling så familien får mulighed for at få mere tid

forældre som arbejder uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid altså hvis

skæve arbejdstider ret til et kombinationstilbud

god idé det er entydigt positivt at mennesker med sociale problemer som er meget langt fra at kunne varetage et ordinært job får en mulighed og en tilskyndelse til at tage et begrænset arbejde uden at det har negative konsekvenser for eventuelle overførselsindkomster eller andre ydelser og at der ikke er barrierer i forhold til at skulle betale skat af mindre indtægter helt grundlæggende er det vigtigt for alle at kunne føle sig som en del af fællesskabet også hvis man har

misbrug er hjemløs eller har psykiske vanskeligheder vi tror på at alle kan og gerne vil bidrage og derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for at alle også får mulighed herfor hvad angår dette lovforslag har vi bemærket at høringssvarene har rejst en bekymring for administrationsomkostningerne set i forhold til den reelle værdi for målgruppen det kan synes meget tungt og omkostningsfuldt at bruge mange ressourcer på oprettelse af et nyt it system og vi er enige i at en meget stor del af de afsatte midler bliver brugt på administration vi noterer os at ministeriet på nogle punkter har imødekommet

vi håber at ordningen kan blive varig og med tiden

når et it system forhåbentlig er udviklet på den måde kan den investering som vi har gjort

satspuljen de næste fire år forhåbentlig komme målgruppen til gode i fremtiden i form af en permanent løsning derudover er høringssvarene positive og vi er glade for vurderingen af at det sociale frikort kan betyde mindre kriminalitet færre indlæggelser i psykiatrien på grund af mistrivsel og færre tilbagefald for stofmisbrugere som mangler penge og indhold i hverdagen muligheden for at tjene sine egne penge kan være et alternativ til at tigge på gaden eller kriminalitet som røverier indbrud eller andet hvor mennesker med misbrug eller andre med akutte behov for at skaffe penge ser sig nødsaget til

begå kriminelle handlinger eller prostituere sig indførelse af det sociale frikort kan endvidere være et skridt i retningen af et mere fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked hvor mennesker med forskellige behov kan rummes bedre dette er entydigt positivt vi er derfor glade for at indføre dette som en forsøgsordning vi ser frem til at følge ordningen og se om den skaber

forstår at det beror på en misforståelse

etablere et system

de mest udsatte kan få lov til at tage et arbejde fordi de skal

i dag læst den nævnte artikel og

på om det har en betydning

den reelle værdi der skulle være for målgruppen derfor siger jeg så også at det er godt at vi har lyttet til høringssvarene og

understrege at vi med ordningen her håber

en engangsudgift det skal bygges og

med livrem og seler fordi de regner med at det

meget enig det er altid vigtigt at vi har for øje at de administrative udgifter og bureaukratiet skal være så minimalt som overhovedet muligt netop i den her sag

fleste lever en tryg og god tilværelse selvfølgelig er der forskellige forudsætninger og levevilkår for os men sammenlignet med mange andre lande

vi jo egentlig godt stillet og der findes også et såkaldt sikkerhedsnet som kan spændes ud når det bliver nødvendigt

er hjælp og omsorg at finde for de fleste af os som politiker på socialområdet igennem snart mange

har man jo både set og hørt og oplevet en hel masse ting og der er rigtig mange tiltag som vi tager som vi kan se

at hjælpe og tage vare på de

en situation hvor man ikke altid kan klare sig på egen hånd

er det jo især nogle som på grund af sygdom arbejdsløshed familiære problemer hjemløshed ensomhed eller misbrug eller meget ofte endda en kombination af flere af de her faktorer

udsatte det er alt sammen noget som vi forsøger

ofte gennem lovgivning at tage vare på

for nogle befolkningsgrupper kan være store udfordringer nogle gange

vi ved at det vil virke fra dag et andre gange

også villige til en gang imellem at lave nogle forsøg og det synes jeg egentlig også er væsentligt

den her to årige forsøgsordning med et socialt frikort det besluttede vi jo i efteråret i satspuljekredsen

en rimelig kort tidshorisont at have for at se om sådan et frikort vil have den ønskede effekt

foregående ordførere som skal iværksættes for at

se at der går en stor del af de afsatte midler de fem og fyrre million kr til det her forsøg

i hvert fald for dansk folkeparti meget vigtigt at de midler der bliver afsat kommer ud at arbejde blandt de mennesker som de oprindelig er tiltænkt

de engangsudgifter der så har været anvendt

udsatte som er meget langt fra arbejdsmarkedet og som på et eller flere områder har nogle store

kunne tjene et lille beløb uden at det bliver modregnet og det synes dansk folkeparti er en rigtig god idé men jeg synes også

blive sådan at når man så ligesom har sagt at nu har vi fået lavet den her ordning hvor man kan få et socialt frikort

den her borger det må aldrig komme til at stå alene det skal sikres at borgeren får den fornødne hjælp og støtte fra myndighederne på de områder hvor det er nødvendigt for der er mange komplekse problemstillinger som borgeren skal forholde sig til og det må absolut ikke tilsidesættes i den periode hvor man får frikortet

også vigtigt at man i og med at man

som borger også oplever en form for meningsfuldhed at der trods alt er et lys også i en svær tilværelse og at der måske også kommer et lille

af noget livskvalitet det synes jeg er meget vigtigt at man kommer til at opleve

få muligheden for at prøve at bidrage og også vise at man faktisk godt kan nogle ting at man har

arbejdsevne også selv om det er i

også at beskæftige udsatte borgere og så

unødigt bureaukrati som egentlig kan afholde

faggrupper og de mange høringsberettigede som er kommet med nogle rigtig gode tanker og bemærkninger

også netop fordi de er i tæt dialog med de borgere det vedrører i hverdagen

bliver man lejlighedsvis præsenteret for den opfattelse blandt de socialt udsatte navnlig de meget socialt udsatte at mødet med systemdanmark er et møde hvor man føler sig som et sagsnummer frem for et menneske et møde hvor man ikke oplever at

udgangspunkt i den enkelte og siger til den enkelte hvad kan du hvilke ressourcer har du at man ikke stiller spørgsmålet hvad vil du gerne med fuld anerkendelse af at mødet med det sociale system på den ene side og en socialt udsat på den anden side

med en medborger der har brug for hjælp

det her forslag er med til

socialt udsatte mulighed for at sige at de kan noget vi kan ikke hjælpe dem fuldt ud

og dermed en lidt dyr

i det videre arbejde at vi vil opleve at der er uafklarede spørgsmål vi skal forholde os til feriepenge er blevet nævnt og andre ting men det ændrer ikke ved hvad værdigrundlaget er tænkningen bag forslaget og det er det jeg synes vi skal holde fast i

det her kan kun lade sig gøre ved at vi ikke tror at løsningen er at vi vedtager en lov men anerkender at loven om socialt frikort kan blive til noget hvis det bliver udbredt

til de personer organisationer frivillige og hvad ved jeg

den her målgruppe som det sociale frikort vedrører og som er dem der skal hjælpe os med

at få ideen fundamentet værdigrundlaget bredt ud sådan at vi gør det her til en succes

sat penge af til og der

fremme sat penge af

ordføreren fra liberal alliance fru laura lindahl brugte at man har gået med livrem og seler jeg synes det er

dækkende udtryk for regnskabet når man har afsat fire million kroner til manglende modregning af sociale ydelser til socialt udsatte eller

men lad os nu se hvor slemt det går så er der sat penge af til at lave

det it mæssige setup det kan være mange penge i forhold til

medborgere man får kontakt med her og nu jeg har et ønske og et håb og en tro på

lille del af det samlede værdiregnskab når en forhåbentlig positiv evaluering medfører at man på den lange bane kan udbrede det her

omfatte langt langt flere af de medborgere socialpolitikken skal omfatte nemlig de socialt udsatte

med at tale på vegne af med det her forslag så egentlig

måske fordi det kom fra liberal

vi blev omvendt og vi synes det er et rigtig godt forslag

at vi skal prøve at opbygge et mere sådan fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked

det danske arbejdsmarked er ved gud en gang imellem bare en stor firkantet kasse som man ikke passer ned i hvis man er bare en lille smule

alle kan noget

gøre verden til et bedre sted ud fra det perspektiv han

ikke en mand som havde det særlig nemt men tænk

med så mange problemer og så meget at bøvle med og bakse med og alligevel bare have det der med at jeg har mine gode dage og når dagsformen er til det så vil jeg meget meget hellere bidrage på en god og konstruktiv måde

del af det der arbejdsfællesskab som vi taler så meget om end

så jeg synes egentlig også at hele hans budskab

i nogle andre situationer men

hans formål har andre snakket om også

det der med at tjene en skilling når man

at man bliver skattesnyder hvis man ikke får det opgivet til skat og uden at man skal frygte at man bliver trukket i kontanthjælp og

det problem som måske er

lidt paradoksalt er jo tror jeg at noget som lyder lidt nemt hurtigt kan blive gjort enormt besværligt når det kommer igennem det ministerielle ministerielle embedsværk

en ret stor andel af pengene som går til udvikling af et nyt it system

i forhold til størrelsen af målgruppen som ifølge regeringen er beregnet til at være

har brug for at få sat stole ud tilfældigvis lige de dage

en dårlig idé at målgruppen er lille men det er måske

en stor ting at gøre så er der også problemet som

feriepenge det tænker jeg at vi stiller et skriftligt spørgsmål til ministeren om det virker som om der

selv om man har prøvet at sikre

man jo stadig ikke sikker på at det her sker på overenskomstmæssige vilkår så man er

blive brugt som løntrykker

ufaglært arbejde og det skisma er

en model hvor man forsøger at

lidt skæv gruppe

at opstarte socialøkonomiske virksomheder som havde til formål at skabe de her arbejdspladser i stedet

vi har nogle opklarende spørgsmål og så håber vi også at vi kan få en evaluering som har fokus på brugerperspektivet og som også inddrager nogle af de organisationer som er kommet på banen senere

en samlet opbakning så det i sig selv synes jeg faktisk er glædeligt og siger noget om vores demokrati og

er så langt fra borgere til politikere

at vi prøver at åbne op for

på deres præmisser når de kan magte det når de kan overskue

som er værd at betale for

jeg tror ikke på at det her kommer til at løse alle socialpolitiske problemer i

de allermest udsatte borgere

temmelig krævende arbejdsmarked men jeg håber at

kan komme et skridt tættere

anerkendt for det man kan når man kan

virkelighed selvfølgelig også med de præciseringer som vi har hørt tidligere

virker fjollet bureaukratisk og bøvlet

som reelt gavner de mest socialt udsatte så de ting er vi i liberal

andre ordførere

videre til gadejuristen som så har formidlet det videre til liberal alliance som på

arbejdet videre med i satspuljekredsen

socialt frikort det handler simpelt hen om at udsatte danskere med særlige problemer skal kunne tjene

rundtomkring hvor småbitte forefaldende opgaver kan kræve sin mand eller kvinde

vi har også kigget

man sige ideer om at dem som skulle benytte sig af det her skulle have en telefon hvor de kunne bruge en app eller at det skulle bankoverførsel de ting er blevet kraftigt kritiseret af

de udelukker en del af målgruppen fra at kunne bruge det her og så vidt jeg kan se er

de kritikpunkter blevet godt imødekommet af ministeren

ikke rigtig tør gå i lag med det og ingen i det hele taget kan forstå så meget af det der står altså her i bemærkningerne der skal være samtidighedsferie for borgere med socialt frikort

fratræden udbetales

feriebetalingen er en del af indtægten og skal medregnes i denne

så vidt jeg kan se og hvis det er sådan tror jeg ikke at det vil afholde nogen arbejdsgivere fra

håbet på at ordningen var blevet

men det er jo ikke så let at give folk en skattefri indkomst det koster os lige i øjeblikket fem og fyrre million

som sagt er der også en refusion

mener las ordfører har ret i sandsynligvis

tilbageløb for jeg tror ikke at de penge vil blive identificeret

jeg håber at den her ordning kommer til at vare

vi derfor skal se det som en investering over halvtreds år

bringe nogle enkelte udsatte danskere med særlige problemer lidt tættere på arbejdsmarkedet

især glade for at det giver for eksempel hjemløse en mulighed for at tjene en skærv på dagen

værdighed i behold modsat

støtte forslaget og vi takker satspuljekredsen for at samarbejde om at

det ud over rampen og vi glæder os til at se evalueringen så vi kan justere ordningen

jo en rigtig god ting

få niogfyrretusind

vedtager et forslag som er inspireret af krølle som er nævnt tidligere

så en mulighed for udsatte mennesker der har særlige problemer

og opleve at der

et resultat ud af det i form af en lønindtægt i anførselstegn for det arbejde man har udført

hvis vi kan få udbredt kendskabet til det her forsøg

mobilisere jeg var lige ved sige i størrelsesorden med venligboerne

og halvtredstusind medlemmer i løbet af ganske kort tid

mulighed for at få små stykker arbejde lavet og

mulighed for at give nogle en

gøre at nogle vil gå til hånde på den ene

måde og udføre en opgave en gang om ugen eller på anden måde som man nu kan blive enige om

hvordan den sag kan udvikle sig på en god måde

samfund er jo enormt bureaukratisk vi har bare

vænnet os til at der er mange reguleringer mange måder at skulle undersøge alle mulige ting på

det er temmelig besværligt og irriterende

bureaukrati for at man ligesom kan gøre den slags ting

også være nogle mennesker ude i kommunerne som kan visitere de mennesker som

komme ind under den her ordning og det koster

der er også beregnet mulighed for klager inden for de femten million kroner det er jo ikke til at vide om det bliver femten million

at der bliver mange klager ud af det her

ubureaukratiske løsninger på nogle

har været rejst det er for eksempel

der er en hel masse ting som

omfattet af i den her situation når man får den type arbejde det her

og derfor ikke er omfattet af en række love på arbejdsmarkedet

taler også har gjort det at man faktisk

sammen med den indtægt

finde en løsning på det er jo det vi kan undersøge under udvalgsbehandlingen

det er et eksempel på at man prøver at gå efter nogle enkle og fornuftige løsninger som også er til at forstå for dem der

opgaven igennem

lidt morsomt men som nok ikke kan være anderledes i et

mindre skatteindtægt

bruges til også at få en skatteindtægt hvis ikke vi lavede ordningen her

del af hele ideen bag ved det her sociale frikort

også være rigtig fornuftigt den glæder jeg mig til at se to år og se

at så har alle vist fået hvad der kan tilkomme dem og det hele skulle være til allerstørst glæde for dem som får en håndsrækning til at komme ind i samfundet på lige fod med

et arbejdsmarkedsfællesskab

følge med stor interesse og hjælpe med til

men hvor motivationen kan ligge i at man kan tjene en skilling fra dag til dag en sådan ordning er nødt til at være fleksibel

men kan fungere som et lille skub til at udføre mindre opgaver som er værdifulde og som samtidig giver lidt småpenge i lommen så vi er i sf positive over for

intention og det var vi også dengang

i første omgang finansieret af satspuljen vi mener dog at hvis det derefter skal permanentgøres bør finansieringen findes et andet sted

er jo reelt er tale om en skattelettelse selv om man må sige at

har mindst og endda et meget meget lille beløb sammenlignet med hvad der ellers gives af skattelettelser for tiden man

egentlig også at det er kommet bag på

at det ikke var så nemt endda og at det

men også bureaukrati som som vi sådan set heller ikke lige havde forestillet os men jeg synes på en eller anden måde

den her slags forsøgsordninger

i det her folketing vi skal en gang imellem kunne tænke krøllede ideer det er nok

nogle feriepenge og det håber jeg vi kan finde en løsning på i løbet af udvalgsbehandlingen men derudover må vi jo følge implementeringen

og være parat til at ændre på reglerne hvis det sociale frikort ikke bliver det som var intentionen nemlig en ubureaukratisk

nemt tilgængelig måde at tjene lidt penge på småjobs på for de allermest udsatte

fylde med godt kød om at kvitte stofferne

det nåede krølle ikke men han nåede

lovforslag som vi har på dagsordenen her og nu

der står også i artiklen i jyllands posten at

en simpel idé er blevet krøllet på christiansborg

den synsvinkel at vi ud af satspuljen laver et forsøg hvor vi

kunne benytte sig af det sociale frikort det er en mulighed for at udsatte borgere kan deltage i samfundets arbejdsfællesskab og bidrage og opleve værdien af at være en del af arbejdsfællesskabet i hverdagen

så kan der være nogle nogle krøllede problemstillinger

er det her jo et forsøg på at få nogle af dem ind i arbejdsfællesskabet som ikke er der i dag og som kan få lov til skattefrit at tjene op til tyvetusind kroner det her er et rigtig godt lovforslag og uanset hvad omkostningerne er i starten med it

vi kan forlænge når forsøgsperioden er ovre

det han har betydet for den debat vi har i dag tak for modtagelsen af lovforslaget og også en stor tak

det er et lovforslag som skal gøre det let for en gruppe der lever på kanten af samfundet at tjene lidt ekstra når de har overskud til det og lad mig bare også holde fast i at sige at det

en ordning der er lavet på tilsvarende vis før det er en helt ny

at lave socialpolitik på de fleste socialt udsatte vil rigtig gerne bidrage på gode dage og når det er muligt men oplever at ramle ind i barrierer ikke nødvendigvis store barrierer men barrierer som er tilstrækkelig store til at de mister modet det sociale frikort handler om at fjerne de barrierer det handler om at række hånden ud og invitere mennesker ind i fællesskabet

det sociale frikort skal derfor ud og virke for udsatte borgere og det kan lykkes hvis vi får sikret en god sammenhæng mellem frikortet og kommunale tilbud til målgruppen og hvis det lykkes ud fra lokale forhold og ønsker at etablere et samarbejde med virksomheder frivillige foreninger og organisationer der i forvejen har kontakt til målgruppen her tror jeg at løsningerne er mangfoldige og jeg håber at rigtig mange vil engagere sig i projektet det lægger vi grundlaget for med lovforslaget så lige omkring

brugere af det sociale frikort vil jo optjene feriepenge som andre og hensigten er altså at feriepenge udbetales med lønnen i øvrigt feriebetalingen bliver en integreret del af lønnen og bliver altså udbetalt sammen med lønnen og derfor vil der ikke indgå modregning af kontanthjælp nu er frikortet her opfordringen skal være brug det jeg tror at alle

stede i salen i dag håber at det bliver en bragende succes

at besvare de spørgsmål som udvalget måtte have under

fjerne barrierer så synes jeg jo at det her for mig virker lidt som en barriere

om ministeren ikke tænker at der er noget der skal justeres i

det her forslag sådan så vi sikrer

er nemt for den udsatte borger men også at det ikke fjerner incitamentet hos en arbejdsgiver

vil blive brugt jeg håber at organisationer

virksomheder og offentlige myndigheder vil lægge sig i selen for at vi får brugt det sociale frikort

kan se at det er blevet en dundrende succes

står med et afsæt som gør at vi rent faktisk kan se

gøre endnu mere for en gruppe som i dag står

feriepenge der skal lægges oveni

og at når det er gjort

første taler er ordføreren for socialdemokratiet

over omgørelsesprocenter som ankestyrelsen har lavet viser at omgørelsesprocenten i to tredjedele af landets kommuner er på fire og tredive

eller derover på socialområdet så er det ganske enkelt ikke godt nok på handicapområdet og især når det gælder børn ser det særlig slemt ud seks og fyrre procent af kommunernes afgørelser om syge og handicappede børn blev i to tusind og seksten omgjort af ankestyrelsen efter klager og i en og halvtreds ud af otte og halvfems kommuner blev der lavet fejl

forkerte afgørelser i halvtreds

derfor er det ikke rimeligt at der i så mange tilfælde er fejl i sagerne og at sagsbehandlingstider trækker ud det må vi kunne gøre bedre derfor er det også vigtigt

satspuljen i år bliver afsat midler til at styrke sagsbehandlingen og kvaliteten på handicapområdet generelt det lovforslag vi behandler i dag er ét redskab ud af flere for at få kommunerne til at gøre det bedre synliggørelsen af danmarkskortet over omgørelsesprocenter og pligten til at synliggøre omgørelsesprocenter på hjemmesiden vil lægge op til at kommunerne fortsat arbejder med at gøre det bedst muligt den fremtidige behandling af kortet i kommunalbestyrelsen vil tvinge det politiske niveau til at tage stilling og det er ganske enkelt godt og nødvendigt at sagsbehandlingstiden for sager som er hjemvist fra ankestyrelsen og som kommunerne altså har pligt til at se på igen også forkortes er meget positivt det skal selvfølgelig ikke være sådan at der er et incitament til fra kommunens side at kunne trække sager i langdrag

og derfor er det godt at der også her er krav om en rimelig sagsbehandlingstid vi bemærker at organisationerne er positive over for lovforslaget og at kl er skeptisk det ser vi som en indikation

at overholde lovgivningen og drøfte hvordan kvaliteten af sagsbehandlingen kan blive bedre så derfor og på den baggrund kan vi i socialdemokratiet støtte

en styrket sagsbehandling på handicapområdet og en af de

afspejlet i dette lovforslag nemlig at der er store forskelle kommunerne imellem og i forhold til offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister vi ønsker i dansk folkeparti en

styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet og vi ønsker at borgerne skal have mulighed for at se de kommunale sagsfrister på forskellige sagsområder på kommunernes hjemmeside derfor er det godt at kommunerne bliver forpligtet til dette nu og det er også lykkedes os at få det med i aftalen vi foreslår så at sagsbehandlingsfristerne som er fastsat af kommunalbestyrelsen også skal gælde afgørelser efter serviceloven der er hjemvist af ankestyrelsen og at fristen regnes fra modtagelsen af ankestyrelsens afgørelse vi har desværre ofte set at hjemviste sager tager alt for lang tid

som borger må pendle frem og tilbage i et system

at afsætte midler til en handlingsplan på handicapområdet netop for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen handlingsplanen skal imødekomme nogle af de udfordringer der er

hvor kommunalbestyrelsen bliver forpligtet til at behandle danmarkskortet over kommunernes omgørelsesprocenter i klagesager i ankestyrelsen på et kommunalbestyrelsesmøde og der skal også

viste at ankestyrelsen i to tusind og seksten afgjorde otte tusind en hundrede og fyrre klagesager på det sociale område og i gennemsnit blev syv og tredive procent af sagerne omgjort enten fordi kommunalbestyrelsens afgørelse efter serviceloven var i strid med lovgivningen og derfor blev ændret eller også

ikke kunne vurdere sagen og derfor måtte hjemvise den til kommunen til en fornyet behandling det overordnede formål med handlingsplanen

af kvaliteten og dermed

ved behandling af sager på forskellige sociale områder og det skal også være med

kommunerne når det gælder antallet af omgjorte sager målet med handlingsplanen er at

at få den hjælp de har ret til efter lovgivningen ved en afgørelse uden at det skal være

klage til ankestyrelsen

i år netop i forhold til opsættende virkning herunder en

tre a hvor formålet er at sikre at borgernes ydelser ikke bortfalder med meget kort varsel bestemmelsen vedrører en række handicapydelser af mere omfattende karakter på både børne og voksenområdet det handler om ydelser som særlige dagtilbud og klubtilbud tabt arbejdsfortjeneste kontant tilskud til ansættelse af hjælpere kontaktperson til døvblinde og bilstøtte noget som vi

om i folketingssalen vi håber i

det er selvfølgelig noget vi vil holde skarpt øje med og jeg vil også allerede her spørge ministeren hvordan ministeren vil følge op på

som sagt synes jeg jo også det er noget vi skal evaluere

vedtager nogle gode ting herinde på christiansborg

forpligtelse til at sikre gode rammer for retssikkerhed

retssikkerhedsfølelsen er der en række eksempler på bliver krænket det må vi tage alvorligt og

om det er nok om vi skal gøre noget mere om det er pisken der er vejen frem eller måske en anden vej som kunne være at

mindre detaljerede i udformningen af lovgrundlaget og lidt mere åbne over for lokal udmøntning af lovgrundlaget

har fornemmelsen af hvad der skal til i forhold til den enkelte

individuelle løsninger den diskussion har vi haft før

en berettiget tvivl om om det blev et besparelsesprojekt men det er også et element i det det er krænkende at folk oplever offentlige myndigheder tage beslutninger uden at man bliver partshørt

frem og tilbage og ikke føler sig mødt og derfor har vi jo netop også skrevet ind

man skal sikre at man har kigget hele lovgivningen igennem i forhold til

når det vi vedtager ikke

at finde ud af hvad det er for et fundament man skal tage nogle beslutninger på i kommunerne for hver gang de får et nyt

vi alle sammen erkendt i forhold til hele børneområdet hvor man hvert andet år har lavet en

de bedste intentioner

et omfang der gør at det kan være lidt svært at finde ud af hvad det er for et grundlag man skal hvile på så er der også eksempler hvor det ser kritisk ud i

administreret på tag ikke fejl af det jeg forsøger bare

det var et fint initiativ

fra ministerens side med at lave et danmarkskort der gjorde det meget synligt i fine blå nuancer hvordan det ser ud

med omgørelsesprocenterne i de enkelte kommuner

lidt tendenser til at nedgøre det jeg vil ikke udelukke at jeg selv kan have haft riven ude en enkelt gang og

hvordan det ser ud rundtomkring i landet og selvfølgelig er det vigtigt at man dykker ned i tallene og kigger på

er udtryk for at ankestyrelsen har ændret afgørelserne

hvad hedder det begrænset betydning for selve sagsafgørelsen men som ikke desto mindre viser at

en sagsbehandling der overholder lovens krav så jeg synes det er et udmærket redskab

få en indikation af hvad omfanget er derfor synes jeg også

der forpligter kommunerne til også at handle på baggrund

det er rigtig vigtigt at det bruges aktivt sådan

er der er der tale om at der er begået formelle fejl i sagsbehandlingen som måske ikke har haft betydning for afgørelsen eller er der tale om at der i virkeligheden er meget store problemer med forkerte afgørelser når to ud af tre af landets kommuner

får omgjort ikke mindre end en tredjedel af

og at der er et kæmpestort behov for at kommunalbestyrelserne løbende drøfter problemet derfor vil jeg sige at jeg simpelt

simpelt hen at det er hovedrystende at kommunernes landsforening på vegne af kommunerne kan mene at det dels

skævvride billedet af området overhovedet

det er helt forkert at kommunalbestyrelserne løbende skal drøfte sagsbehandlingen det vidner noget om synes jeg

jeg synes det viser med al ønskelig tydelighed at

og enhedslisten har stor respekt for det kommunale selvstyre

som lægger et pres på den måde som kommunerne håndterer

flere af de øvrige ordførere

jeg kan tilslutte mig de bemærkninger der har været men det her løser vi jo langtfra alle områdes problemer vi løser for eksempel ikke det problem

som aldrig nogen sinde kommer frem fordi der er mange borgere der ikke selv er i stand til at klage det fanger

behandlingen af klager i ankestyrelsen men ikke desto mindre

synes jeg og enhedslisten at det her er et rigtig fornuftigt skridt

i en række kommuner derfor synes jeg det er positivt at man nu griber ind det er med til at styrke

at man ved at man kan få den hjælp som man har krav på i forhold til loven så naturligvis støtter vi

de sagsbehandlingsfrister som kommunalbestyrelsen fastsætter

også gælde for afgørelser efter serviceloven

fristen skal regnes fra modtagelsen af ankestyrelsens afgørelse sagsbehandlingsfrister for sager efter serviceloven skal vises på kommunernes hjemmesider så borgerne nemt kan finde oplysninger om fristerne

det foreslås at det fastsættes ved lov at ministeriet skal lave dette kort og at kommunalbestyrelsen skal forpligtes til at behandle danmarkskortet

det skaber gennemsigtighed om klagesager om og efter vores mening vil det klart komme klagende danskere

jeg fik besøg af scleroseforeningen i starten af den her periode

de havde ni socialrådgivere ansat

mellem tre tusind og fire tusind sager om året de får medhold i halvfjerds til firs procent af sagerne det siger jo sig selv

der ikke er nogen retssikkerhed når der er så mange omgørelser derfor er det jo rigtig vigtigt at vi prøver at finde en måde hvorpå vi kan få

nær sagt styr på det her område altså retssikkerheden

kort over kommunernes

resultater i ankestyrelsen hvis man kan sige det på den måde

det synlige danmarkskort som faktisk er både pædagogisk og lærerigt

der giver man jo kommunalbestyrelsen mulighed for at drøfte den enkelte kommunes arbejde for borgere med handicap og det synes jeg

er også lavet en aftale kan jeg forstå med ankestyrelsen det må der jo være når der kan stå her i bemærkningerne at ankestyrelsen i halvfems procent af sagerne

initiativer som også skaber sådan et vist flow

mindsker den meget meget lange tid som borgeren kan vente på at få en endelig afgørelse

skal drøfte danmarkskortet på et kommunalbestyrelsesmøde

det glæder jeg mig faktisk til at få nogle referater af

jeg tror at det har en kæmpe pædagogisk virkning at man sidder i den situation og skal se sig selv i sammenligning med andre kommuner og

er den forskel så derfor vil jeg sige

der vil bringe ordentlighed ind i den daglige behandling af sager vedrørende borgere med handicap og det hilser vi velkommen

ikke altid synes bliver gjort godt nok

bliver nødvendigt for folketinget at se på

noteret mig at at

for mange skønsmæssige bestemmelser i lovgivningen og utilstrækkelig vejledning

jeg tror og jeg ved

mange af de her opgaver og mange af

bliver jo returneret på

tekniske fejl en anden ting som jeg bare vil bemærke det kan være fint nok at vi siger at kommunalbestyrelsen skal behandle det men vi har jo i styrelsesloven et delegationsprincip der

naturligvis lader lader fagudvalget tage sig af

som det her det betyder jo at det

social og sundhedsudvalget som har med

opgave som den her at gøre at danmarkskortet så også skal

hele byrådet bliver orienteret om det men vi

formålet med lovforslaget som vi behandler nu også at styrke borgernes retssikkerhed ved behandlingen af sager på

jeg synes det vigtigt at sige helt åbent og højt at omgørelsesprocenterne i klagesager i ankestyrelsen er alt for høje på det sociale område

jeg takker for de venlige ord om danmarkskortet over omgørelsesprocenter så er omgørelsesprocenten på socialområdet i to tredjedele af kommunerne på fire og tredive procent eller derover det her lovforslag skal altså medvirke til at vi kan begynde at få vendt den udvikling vi skal øge den kommunalpolitiske opmærksomhed på kommunernes sagsbehandlingskvalitet og med lovforslaget vil vi sikre at kommunalbestyrelsen bliver gjort opmærksom på kommunens omgørelsesprocent i klagesager i ankestyrelsen formålet er

at sikre et politisk fokus på og ansvar for kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne det er derfor

set nu vil facilitere at der kommer en politisk diskussion ude i kommunerne

at de kommunale sagsbehandlingsfrister er tydeligt tilgængelige på kommunens hjemmeside samtidig slår vi med lovforslaget fast at de sagsbehandlingsfrister som kommunen i dag fastsætter

målet med lovforslaget er at borgerne i højere grad skal opleve at få den hjælp de har ret til efter lovgivningen ved kommunens afgørelse uden at det skal være nødvendigt at klage til ankestyrelsen jeg står naturligvis til rådighed

er det noget ministeren påtænker at kigge nærmere på

sagsbehandlingsfrister på det

også er realistiske på den anden side

det skal jo heller ikke være sådan at det bliver så hurtigt så det hele bliver jabbet igennem

men tænker at det må være noget som kommunerne også har en interesse i